titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive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

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig det gør

stillet af ministeren og derfor

vil jeg da benytte lejligheden til at kvittere for det gode samarbejde vi har haft i udvalget

var psykolognævnets sammensætning

der mente at det var meget vigtigt at der kom en stærkere repræsentation af psykologfaglig ekspertise i nævnet og at der også kom nogle ind i nævnet som havde en

solid baggrund i arbejdet med

det er dem der i høj grad fylder i psykolognævnets arbejde og den anden store knast var at det her forslag er lidt kontroversielt på den måde at det opererer med at der

skal offentliggøres sanktioner imod psykologer der har forbrudt sig imod hvad hvad skal vi sige korrekt adfærd som psykolog

har været magtpåliggende for enhedslisten og også for andre i udvalget

de psykologer der kunne risikere at blive ramt af en sådan sanktion ligesom vidste hvad det var de havde at holde sig til altså et almindeligt retssikkerhedsmæssigt princip om at man skal vide hvad man skal gøre for at holde sig inden for lovens rammer og der har ministeren

et ændringsforslag om en ændret ikrafttræden af lige nøjagtig den

meget tilfreds med og jeg er især glad for at

kan enes om det ændringsforslag

så har vi i udvalget lavet et fælles betænkningsbidrag hvilket jo også er glædeligt og lige nøjagtig i her offentliggørelsesbestemmelse

slutter betænkningsbidraget med

har derfor en forventning om at psykolognævnet sørger for at disse vejledende retningslinjer er offentliggjort inden den første januar to tusind og atten og det er den dato hvor

her offentliggørelsesbestemmelse træder i kraft udvalget opfordrer endvidere ministeren til at klargøre denne forventning over for nævnet

så har jeg bare taget ordet for ligesom at høre ministeren om hun er enig i at det er det gode formål vi kan opnå ved at udskyde ikrafttrædelsesbestemmelsen

om ministeren også vil hvad skal vi sige ligesom sætte sin politiske autoritet ind bag en opfordring og en forventning til psykolognævnet om at de får gjort arbejdet færdigt inden den første januar

alle er rimelig glade for det lovforslag når vi går til tredje behandling

ikrafttrædelsesdatoen så bortfalder vores støtte naturligvis til den del af lovforslaget og så vil vi bringe det op i salen igen det er alle selvfølgelig bekendt med

processerne herinde ret men jeg ved at det for forskellige interessenter er rigtig vigtigt at få slået fast at

bare for at bekræfte at det selvfølgelig er helt afgørende at de retningslinjer

hvor mange personer der hvert år tildeles dansk statsborgerskab nærmere bestemt foreslår dansk folkeparti at maksimalt tusind personer om året tildeles dansk statsborgerskab

sige her fra begyndelsen at

det her beslutningsforslag dansk statsborgerskab kan kan som bekendt kun tildeles ved lov det er således folketinget der afgør hvem der skal være danske statsborgere det sker i praksis ved at der fastsættes kriterier for dansk statsborgerskab i indfødsretsaftalen og på baggrund af disse kriterier

behandles ansøgningerne om dansk indfødsret altså statsborgerskabet regeringen kan ikke støtte en model hvor ansøgere der lever op til kravene

det pågældende år tildeling af dansk statsborgerskab bør efter regeringens opfattelse ske på baggrund af saglige kriterier og strenge krav

et lotteriprincip det fremgår

at det er noget ganske særligt og at

få et dansk statsborgerskab derfor

de udlændinge der modtager statsborgerskab virkelig også er danske endvidere fremgår det af forslaget at udvælgelsen af de tusind personer der maksimalt skal kunne få statsborgerskab om året skal ske på baggrund af kriterier

blandt andet sprogtest og beståelse af en indfødsretsprøve herudover

skal personer fra norden og sydslesvig have forrang frem for andre ansøgere lad mig slå fast at

forslagsstillernes syn på tildelingen af dansk

nemlig det at det er en gave

blive dansk statsborger og at det er noget man skal række ud efter det er noget man skal stræbe efter derfor skal vi også stille strenge krav til dem der vil være det men flere af de kriterier som forslagsstillerne anfører i beslutningsforslaget gælder jo faktisk allerede i dag der stilles således allerede krav i dag om ansøgerens danskkundskaber og til at ansøgeren har bestået en indfødsretsprøve derudover

er der allerede i dag en lempeligere adgang til dansk statsborgerskab for nordiske statsborgere

dansksindede sydslesvigere

som bekendt ændret i to tusind og femten hvor betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab blev skærpet det skete med tilslutning fra blandt andet dansk folkeparti hvilket jeg selvfølgelig kvitterer for det fremgår

af regeringsgrundlaget at regeringen vil skærpe betingelserne for at opnå statsborgerskab yderligere

derfor senere i år vil præsentere et

udkast til en ny indfødsretsprøve jeg ser i den forbindelse frem til

også at drøfte det udspil med dansk folkeparti og jeg er meget sikker på at

skærpe reglerne så jeg er sikker på at vi senere

blive enige om at vi endnu en gang strammer reglerne for at blive

dansk statsborger og det ser jeg meget frem til men altså

det er jo blandt andet danskkravet

meget op i altså at man simpelt hen skal tale sproget i det land man

i og som sagt tror jeg at det vi lægger frem er noget som dansk folkeparti til den tid vil kunne bakke op om om end det kan være at dansk folkeparti ønsker endnu en skærpelse

fem hundrede eller fem hundrede vi kan også gå den vej som kan få

en opholdstilladelse eller kan få et statsborgerskab i danmark hvad er egentlig argumentet imod

højere endnu hvis det er for mange efter regeringens opfattelse hvad er så

man stræber efter det skal være noget der er vanskeligt

kan sproget ved at man er selvforsørgende ved at man holder sig ude af kriminalitet ved at man

nogle ting vil jeg meget gerne være med til at se på men

et lotteri ind over mener jeg simpelt hen ikke er særlig hensigtsmæssigt fordi man jo netop kan komme i en situation hvor nummer otte hundrede og otte og halvfems ikke er nær så kvalificeret

der ellers ville få tildelt statsborgerskab

at man har nogle kulturelle forudsætninger at man geografisk er knyttet til vores kultur

han at hans hjerte ville bløde hvis han gav statsborgerskab til personer

i hjertet det her er simpelt hen et spørgsmål om at bringe

tilbage så der er kohærens imellem den praksis vi benytter os af i dag og så det man gjorde dengang grundloven blev vedtaget det er det det handler om og det handler om at det er hensynet til danmark og til danskerne der kommer først hvor meget nationen

har en række kriterier man skal leve op til herunder herunder en forståelse for det land man ønsker at være statsborger i det er det der ligger i indfødsretsprøven og herunder

også et krav om at man

beherske sproget hvilket jo er et fuldstændig rimeligt krav

et stort problem nu er i virkeligheden at der er mange dispensationer fra for eksempel

statsborgerskab er dem der har klaret sig bedst

i indfødsretsprøven og så videre

det det handler om

at vi som nation er ansvarlige over for danmark og danskerne ikke bare nu

tredive og fyrre år der kommer det vil sige også i forhold til vores efterkommere derfor skal vi tilsikre

har forståelse for det land og

man nu bliver dansk statsborger i så deri er

så man må skærpe kravene dér man jo ikke synes jeg med mening sige at der kun er et vist antal der kan blive danske statsborgere hvis de rent faktisk lever op til kravene så kan man være enig eller uenig i om kravene er skrappe nok og det er jo det jeg gerne vil være med til at se på

bestået indfødsretsprøven at man holder sig uden for kriminalitet og at man forsørger sig selv alle de her ting og det synes jeg er helt ret og rimeligt vi er jo ikke forpligtet til

give danske statsborgerskaber ud til højre og venstre jeg synes tværtimod vi er forpligtet til

passe så godt på danmark

vi sørger for at det er vanskeligt at blive dansk statsborger det er noget helt helt specielt

noget man skal kvalificere sig til hvis det er

et tilvalg og det er det jo når man på den måde forsøger

da man blev født så kan der gå ganske lang tid

er over for dem ministeren forestiller sig at stramme lovgivningen

er netop at man skal være dansk man tilvælger et land man tilvælger nationen danmark og så er der altså

om udlændingeområdet fordi man ønsker at føre en en slap udlændingepolitik det er fair nok det er jeg bare meget uenig i

så har man jo heller ikke en privilegeret adgang kan

statsborgerskaber der bliver tildelt om året som ministeren

op om forslagsstillerne begrunder blandt andet deres forslag med at det er noget særligt at få dansk statsborgerskab det er vi i socialdemokratiet helt enige i det er noget ganske særligt når borgere med deres liv og deres hverdag her i landet vælger at kvalificere sig til at ansøge om et dansk statsborgerskab et statsborgerskab betyder at danmark bliver ens nye hjemland med de rettigheder og pligter det medfører derfor er det kun rimeligt og vigtigt at der er knyttet krav til at opnå dansk statsborgerskab statsborgerskab er ikke noget vi tildeler per automatik og det skal det heller ikke være vi stiller blandt andet krav til at man har en bred viden om vores samfundsmodel vores historie vores fælles kulturarv at man kender og respekterer de demokratiske institutioner at man taler sproget på et godt niveau at man overholder landets love at man forsørger sig og sine det

som vi blev enige med regeringen og dansk folkeparti

om i indfødsretsaftalen fra efteråret to tusind og femten

sådan et loft over antallet af nye danske statsborgere gør jo grundlæggende op med princippet om at dansk statsborgerskab er noget man skal kunne opnå hvis man har sin familie sit liv sit arbejde her i landet og man så møder de krav vi stiller det grundlæggende princip ønsker jeg ligesom ministeren ikke at gøre

at man skal interviewe ansøgere så man sikrer at han eller hun virkelig vil danmark men hør nu en gang det er jo netop det vi sikrer gennem de krav

at de mennesker der kan blive tildelt et statsborgerskab har boet i danmark i mange år de har et liv i danmark de har en dagligdag i danmark ligesom os andre og de vælger at forpligte sig fuldt ud på vores land og vores demokrati ved at søge statsborgerskab jeg mener det er en god måde at gøre det på

ikke noget nyt at vi har klare regler på området det

set haft igennem rigtig mange år selv om vi har

en helt naturlig grænse altså det her bliver tit omtalt i pressen som om

er folk der vil komme ind i landet og få dansk statsborgerskab

have tidsubegrænset ophold altså permanent opholdstilladelse

hel masse ting derfor er der jo helt naturligt en grænse for

hensynet til danmark og danskerne og vores efterkommere

optages den enkelte i folkets midte

drejer sig om og det vil sige at der skal folk altså være danske der bliver stadig væk givet statsborgerskab til folk der ikke kan dansk

jeg synes det er mærkeligt men det gør

vi er jo bare uenige om præmissen der har igennem årene været kastet statsborgerskaber i grams i år to tusind blev der uddelt tyvetusind statsborgerskaber og jeg synes at man er blevet ved med at fortsætte sangen om

egentlig bare drejer sig om at den enkelte har ret til at få statsborgerskab i stedet for at tale om hvad der er til gavn for nationen ikke bare nu

i forhold til det her spørgsmål men det er jeg også i forhold til en lang række andre spørgsmål så

at tale om at man kaster statsborgerskaber i grams når vi nu er enige om at det faktisk er noget

og noget meget fint og meget centralt for vores nation i det hele taget

i schweiz har man den praksis at hvis folk gerne vil

skal de optages i kantonen det vil sige at hver enkelt medlem af den her kanton skal sige ja til at den her person kan få lov til at bo der det synes jeg som udgangspunkt er et utrolig godt princip

ligesom siger vi vil gerne optage dem her i vores midte men med det her antal af statsborgerskaber der bliver uddelt er jeg ikke særlig sikker på at de alle sammen er danske af hjertet

hundrede tallet og ud over landets grænser til schweiz alt det kan man jo

jeg synes det var en rigtig god aftale vi indgik

dansk folkeparti i efteråret to tusind og femten jeg sætter mig gerne til bordet igen

forpligte sig fuldt ud på at respektere vores

jo også skal vise at de orienterer sig bredt i forhold til vores fælles kulturarv og så videre det det synes jeg er positivt jeg synes at

på det her land jeg lever i hvor mine børn vokser op

det i sig selv er et mål at der skal leve mange mennesker i danmark på tidsubegrænset ophold altså mennesker der har retten

vi skal reducere antallet af asylansøgere

af de flygtninge der har ophold i danmark så snart det overhovedet er ansvarligt at sende dem tilbage til deres hjemland vi skal gøre alt hvad vi kan for at værne om de danske værdier som er under et stigende pres fra islamisme i danmark

enige om at det er noget helt helt særligt men det handler jo altså om at være dansk og derfor mener jeg ikke det er noget man kan sætte et tal på man kan ikke sætte et tal der hedder tusind eller fem hundrede

det handler om at være dansk i venstre betragter vi nemlig statsborgerskab som noget af det fineste og mest værdifulde vi har og vi mener at man som ansøger skal strække sig rigtig rigtig langt for at gøre sig fortjent til det netop af den årsag strammede vi jo sammen med dansk folkeparti

foretog vi stramninger i forhold til sprogkrav til selvforsørgelse til statsborgerskabsprøven og vi blev enige om at karantænetiden for at søge dansk statsborgerskab forlænges hvis man har begået kriminalitet

er noget helt særligt så der hvor enigheden med forslagsstillerne ophører er i forhold til at vi nu skal ændre radikalt i de rammer og retningslinjer vi har skabt ved at fastsætte et mere eller mindre arbitrært antal på hvor mange personer der årligt kan opnå statsborgerskab jeg ser gerne at vi kigger på rammerne og gør dem endnu strammere endnu mere retfærdige således at dem der får dansk statsborgerskab vitterlig kun er dem som fortjener det men et et arbitrært antal hvor man hvis man

og en i rækken selv om man gør sig hundrede procent fortjent til det selv om man virkelig er dansk

så ikke får dansk statsborgerskab synes jeg bare ikke er logisk i venstre ønsker vi en fair praksis med strenge men rimelige krav til vores nye danske statsborgere personer skal opnå dansk statsborgerskab på baggrund

om vi vurderer dem værdige til at være danske

at der er kommet utrolig mange mennesker især fra mellemøsten til europa og til

vi mange statsborgerskaber til irakere og

der hvor jeg synes den her diskussion halter er at for mig er det afgørende danmark og fællesskabet

drejer det sig om at vi er fuldstændig stensikre på at vedkommende er dansk og der synes vi bare at fire tusind også

at de fire tusind er danske helt ind i hjertet

men det er der andre

mangler en alvor i forhold til danmark også hvordan danmark skal se ud om ti tyve og halvtreds år så vi ikke skaber parallelsamfund

det giver jo ikke nogen mening det der giver mening er at stramme kravene således at som

vi ikke ser eksempler på folk der ikke burde have statsborgerskab

men jeg mener ikke at løsningen bare er at sætte et arbitrært tal på

de kommende generationer kommer til at tage nogle diskussioner som jeg tror

langt større som vi har været med til at skabe og der er det bare jeg siger at det afgørende for os er at der er en begrænsning på det

og en der lever op til det så længe kravene er skrappe nok og det kun er dem der fortjener

skal vi så også til at reducere antallet af de danskere der allerede er her

jo ikke nogen mening det handler om at vi er et land hvor man hvis man er en del af identiteten hvis man er en del af fællesskabet

er velkommen men det ændrer jo ikke på at jeg er enig i at der er folk som har fået

dansk statsborgerskab som ikke skulle haft det og det er

oven i købet født her men har ikke fulde rettigheder har ikke det rødbedefarvede pas der gør at

kan ikke deltage ved folketingsvalg og på den måde være med til at påvirke hvem der sidder herinde og hvad det er for noget lovgivning der skal vedtages antallet af personer som får statsborgerskab ved det der hedder naturalisation altså gennem optagelse på et lovforslag om om indfødsrets meddelelse

og flertallet i folketinget her har jo altså

er i danmark er en del af samfundet men altså uden fulde

rettigheder det synes jeg vitterlig

udvikling jeg er ikke i tvivl om at det får samfundet til at hænge mindre sammen det betyder at

det demokrati vi alle sammen hylder og det demokrati vi alle sammen taler om er så vigtigt at deltage i

som jeg møder der bliver meget overrasket altså danske borgere der bliver meget overrasket over

som sagt er jeg ikke i tvivl om at man derved er med til at skubbe nogle mennesker væk fra

hvor man siger at så er der en karenstid hvor man må vente nogle år på at blive

dansk folkeparti ønsker et loft på

gennem lovbehandling her i folketinget og ved erklæring via statsforvaltningen så vil man i øvrigt også fra dansk

så personer fra vestlige lande får positiv særbehandling frem for

beslutningsforslag unødvendigt usympatisk og skadeligt for sammenhængskraften i det danske samfund og så må man jo sige

hvis man gik ind på dansk folkepartis diskriminerende tankegang og sagde at

foran i køen hvad så hvis der kom

tilfældigt fastlagt loft enhedslistens støtter ikke forslaget og så støtter vi i øvrigt heller ikke sindelagskontrol altså den her formulering der

fra herre christian langballe om at være dansk i hjertet

hvordan måler man hjerter og følelser inde i hjerter gad vide om jeg så

for mig er det så vigtig en værdi

vores lovgivning og tildeling af

skal være gennemskueligt hvad der skal til for at leve op til en lov eller for at bryde en

for at få et dansk statsborgerskab

om herre christian langballe forestiller sig

følelse hjerte samtaler hvor man så kan sidde med herre christian langballe og snakke om

sindelagskontrol i sin allerreneste

det betragter jeg som meget udansk

kan man læse at baggrunden for at

at der i dag tildeles for mange danske statsborgerskaber og man kan også læse hvad dansk folkeparti mener bør udløse et dansk statsborgerskab

ved også at liberal alliance har faste principper på det her område og bestemt ikke mener at det er en menneskeret at blive dansk statsborger nej det er da i høj grad noget man skal gøre sig fortjent til man skal kunne sproget man skal kunne forsørge sig selv og man skal være en lovlydig borger og naturligvis skal borgere

ikke kunne blive danske statsborgere for det er et enormt privilegium at blive dansk statsborger så langt er vi enige når det er sagt mener

jeg synes også at der er sådan lidt tænk på et tal over det

støtte beslutningsforslaget men som ministeren jo også gjorde opmærksom på har regeringen indskrevet i sit regeringsgrundlag at man vil skærpe betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab yderligere

fordi vi langt hen ad vejen deler dansk folkepartis holdning på det her punkt

politisk behandling eller om vi allerede inden

på linje i forhold til at skærpe kravene vi er på linje i forhold til at være sikre på at

liberal alliance til drøftelserne i forhold til at skærpe kravene på et senere tidspunkt i år

på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside på forsiden også på indfødsretsområdet er der strammet sprogkrav er skærpede unge der er født og opvokset i danmark har ikke længere erklæringsadgang som det hedder

det er karensperioden for kriminalitet også og der er skærpede krav til lægeerklæringer nu vil dansk folkeparti imidlertid have strammet yderligere op på tildeling af statsborgerskaber det maksimale antal skal være på tusind om året jeg kan forstå at meningen

med forslaget er at de bedste skal have statsborgerskab først og at hvis man kommer fra norden eller vesten

det har man vel nok allerede i praksis nu fordi man har nemmere ved at opfylde sprogkravet

jeg tror det giver sig selv at alternativet finder at det her er den forkerte vej at gå forslaget afviger grundlæggende fra vores tilgang til tildeling af statsborgerskab vi ønsker at tildelingen af statsborgerskab skal være inkluderende og bidragende til at alle borgere der ønsker at leve et liv i danmark skal få redskaber til at indgå som aktive medborgere i det danske samfund vi ønsker at give personer der lever i danmark mulighed for at blive fuldbyrdede medlemmer af det danske samfund

skal vi hjælpe dem med til og vi betragter det som et vigtigt skridt på vejen

at man får statsborgerskab vi kan på den baggrund på ingen måde tilslutte os

dårligt forslag om ikke andet

kan man da takke dansk folkeparti for at

som viser at vi er et bredt flertal i folketinget

integrationsministeren og radikale venstre er enige om at det her er den forkerte vej at gå jeg bed mærke i at dansk folkeparti

fællesskab som binder nationens borgere sammen fælles sprog et fælles sæt af værdier fælles grundsyn

vi er helt enige om at grundloven

når man går en tur her ud i vandrehallen og går ned

fire ord på væggen bag grundloven retsind lovsind frisind storsind det er for mig grundlæggende danske værdier

er altså ikke noget frisind eller storsind og slet ikke noget lovsind eller retsind over at sige til mennesker

hvad de skulle for at leve op til kravene det er bare ærgerligt du er nummer

det er noget helt særligt at være dansk statsborger og jeg er stolt af at være dansk men det skal jo være på en måde

vi har tydelige regler

man har en chance for at vide hvad det er man skal leve op til og sådan

også får statsborgerskab når man lever op til reglerne så radikale venstre kan ikke

jeg kunne måske spørge dansk folkeparti hvad er det egentlig i vil interviewe ansøgerne om når vi åbenbart ikke engang her i folketinget kan være enige om et sæt af fælles værdier

det er ligesom om ordføreren lægger nogle præmisser ind som ikke fungerer i praksis for

radikale venstre

ønsker at bevare vort samfund dansk også for de kommende generationer er der ikke retsind i det er der ikke lovsind er der ikke betænksomhed angående det at samfundet også skal være danmark om hundrede

den politik som det radikale venstre står for også i forhold til indvandrere

en og tyve det er da total mangel på retssikkerhed

med til at diskutere og vi gør det gerne sammen med dansk folkeparti om vi kan lave endnu tydeligere regler

ordføreren henviser til er de dispensationssager der kommer for indfødsretsudvalget

forelagt hvis man lever op til de kriterier der er for at man har enten et psykisk eller et fysisk handicap som gør at man kan få dispensation vi ser i radikale venstre gerne

der lever op til dem får statsborgerskab og så vi ikke skal sidde og rode med det

statsborgerskab der mener vi der er en grænse for hvad landet kan bære det ved jeg at vi ikke deler med det radikale venstre

nationen danmark om det er danmark

sådan at man måske ad demokratisk vej

at være dansk statsborger men dansk

må jo spørge sig selv om man tror at folk bliver mere demokratiske borgere bedre danskere af at vi på den ene side stiller nogle regler og

lever op til dem får statsborgerskab eller om man på den anden side stiller nogle regler og så alligevel siger til folk okay det kan godt være du lever op til det hele men du er nummer

en og tyve så derfor får du ikke statsborgerskab

eksempelvis at der er rigtig mange almindelige borgere der har prøvet kræfter med den skriftlige statsborgerskabstest og mange indfødte danskere har også ironisk konstateret at det var heldigt for dem

at man lige ved hvornår den første olsenbandefilm udkom

de andre meget restriktive betingelser

det klarede knap titusind borgere sidste år forslaget som vi behandler i dag vil både skærpe kriterierne for hvornår man kan opnå dansk statsborgerskab og samtidig ønsker forslagsstillerne

uanset om de måtte opfylde alle betingelser reelt opnår statsborgerskab reelt foreslår dansk folkeparti at antallet af borgere som kan opnå dansk statsborgerskab skæres med halvfems procent

dansk folkepartis forslag vil indebære at borgere som ellers opfylder alle kriterier i fremtiden alligevel ikke kan få statsborgerskab

også et bud på nordiske europæiske og vestlige borgere skal have forrang

her foreslår er reelt en trump light et forslag om at afskære borgere med en bestemt etnisk baggrund at få statsborgerskab i danmark og ligesom den amerikanske forfatningsdomstol har dømt et forslag om indrejseforbud for mennesker med en bestemt etnisk baggrund for ulovlig

vil dømme det her forslag ulovligt hvis det mod forventning måtte blive vedtaget det bliver naturligvis ikke med sfs stemmer sf stemmer helt klart nej til det her

men vi er enige med dansk folkeparti i som der står i bemærkningerne til beslutningsforslaget

også tilhængere af at vi på sigt får en statsborgerskabsreform

vi skal være meget meget bedre til at screene

ansøgere ved samtaler for at kunne finde ud af om ansøgerne vil danmark og om de er loyale over for vores grundlæggende frihedsværdier vi skal sikre at dem der får tildelt statsborgerskab ved lov er venligsindede over for danmark og danske demokratiske værdier

boghandleren fra brønshøj som har været islamistisk i mange mange år

det er ufatteligt og det er de typer vi gerne vil

får statsborgerskab fremover men løsningen er ikke en grænse på tusind

løsningen er ikke antallet men at vi

screene statsborgerskabsansøgere

er vigtigt er at de lever op til vores krav at de er loyale over for vores grundlov og

antallet så vi har sympati for beslutningsforslaget om at der er for mange der får statsborgerskab men den måde man gør

det er et fantastisk godt forslag

danmark fællesskabet

er at

at man har som grundtvig formulerer det for sproget øre og for fædrelandet ild

er blevet uddelt statsborgerskaber til mennesker som ikke bare ikke er danske

noget at gøre med vores værdier og som griner af os og derfor synes jeg det er rimeligt at vi begynder

også i fremtiden

at samfundet er en pagt af de døde de levende og de endnu ikke

at give videre til vores efterkommere sådan at de giver det

videre i forsvarlig stand

det hele handler om med den katastrofale flygtningelov fra nitten tre og firs da man åbnede for grænserne

jo af forskellige grunde nok ikke bliver integreret

at sammenhængskraften virkelig virkelig er blevet udfordret og at der er blevet skabt parallelsamfund så vil jeg også godt sige

blevet anklaget for at diskriminere

altså lovgivning er at diskriminere når vi har indført en

at man ikke er myndig når man er sytten år diskriminerer vi dermed

jeg kan simpelt hen ikke se at folk der står vores kultur nærmere som folk der kommer fra norden

en forrang i forhold til at få statsborgerskab selvfølgelig fordi de langt nemmere at integrere og det ved enhver der har øjne at se med det er jo ganske enkelt

hvad amerikanske visumregler har med dansk statsborgerskab at gøre jeg aner

at ordføreren kan fortælle mig det bagefter jeg synes godt nok at det var

grundloven grundloven

ja grundloven er det fundament hvorpå danmark hviler rent retsmæssigt

at jeg er mere enig enig med grundtvig end jeg nogen sinde bliver med johanne schmidt nielsen

med dansk folkepartis forslag

så jeg er positiv

der er jo tid til at overbevise ministeren om det kloge og fornuftige i

resten af regeringen og andre partier men i forhold til

et loft på tusind har jeg to

min forståelse for det første hvordan er dansk folkeparti kommet frem til det tal på tusind hvorfor ikke 500

var der blevet uddelt lidt over to tusind danske statsborgerskaber

ikke burde have fået dansk statsborgerskab

vi begyndte egentlig med fem hundrede og så bevægede vi os op til tusind og det er jo ikke fordi loftet for os ligger fast

er et forsøg på

at nationen kommer før en eller anden foregivet rettighed

at få et statsborgerskab jeg mener simpelt hen at nationen er vigtigere fordi statsborgerskabet og nationen er så tæt kædet sammen og derfor

er det på vegne af nationen man gør det ikke bare

tidspunkt kommer til at bebo det her land hvis de folk vi er ordentligt integreret i vores land

en arbitrær grænse på et tal eller mener ordføreren at grundtvig hellere så at man skabte de rette rammer således at det kun er dem der er danske i hjertet ikke noget tal men alle dem der er danske i hjertet

for som han så siger så kunne de jo rejse sig imod os

sådan at man lige kan tænke lidt over den

jeg tror grundtvig ville korse sig

ville han være enig med mig i selve intentionen i det her

at for eksempel utrolig mange mennesker fra mellemøsten kommer til danmark

kommer der så mange så vi får sharialov i danmark

dansk indfødsret baseret

nitten ni og halvfems er det korrekt at det ikke er mennesker fra mellemøsten eller med muslimsk baggrund der dominerer topfem over hvem der har fået statsborgerskab i danmark siden nitten ni og halvfems

min bekymring at man på et eller andet tidspunkt når en situation hvor sharialoven kan blive indført ad demokratisk vej

må jeg så bare sige at de nationalitetslister som vi får

folk fra mellemøsten jeg ved da godt at der ligger noget imellem jeg ved da godt at der var noget med hensyn til jugoslavien

er kommet andre steder fra det er jeg med på man kan altså bare se at lige i øjeblikket er

det vil sige mens jeg har været ordfører

for indfødsret det er det jeg forholder mig til og ellers må vi jo stille ministeren et spørgsmål om hvad det drejer sig om

for de sidste fire år jeg er sikker på

er med men ellers er det for eksempel vietnam

jugoslavien polen rusland og bosnien hercegovina er det korrekt

mellemøstligt land som ligger i toppen af hvem der har fået

dansk statsborgerskab i danmark det er en liste jeg står med her som er udsendt

har talt om de folk der er kommet fra mellemøsten og at de figurerer markant så taler jeg om den tid hvor jeg har været medlem af indfødsretsudvalget

de nationalitetslister som jeg

at der kommer fra muslimske lande

lad mig indlede med at gentage hvad jeg også sagde på

første december og den femtende december sidste år

set i lyset af den seneste tids debat vedrørende tilsynet på

jeg at det er meget vigtigt at der udarbejdes et nyt koncept for det fremtidige tilsyn med landets asylcentre udlændingestyrelsen er derfor i fuld gang med at revidere deres nuværende tilsynskoncept herunder også i forhold til tilsynenes hyppighed og intensitet styrelsens revision af tilsynskonceptet omfatter blandt andet de almindelige opholdscentre samt børnecentre

uledsagede mindreårige asylansøgere i revisionen vil udlændingestyrelsen blandt andet inddrage de erfaringer styrelsen har

som er gennemført med asylcentre drevet af langeland kommune i udlændingestyrelsens arbejde med at revidere tilsynskonceptet indgår en overvejelse om hvorvidt der i det fremtidige tilsynskoncept netop bør skelnes

mellem tilsynet med de ordinære opholdscentre og børnecentre for uledsagede mindreårige i forhold til det nye fremtidige tilsynskoncept

inddrage socialtilsynet socialtilsynet varetager dag blandt andet tilsyn med plejefamilier anbringelsessteder samt botilbud for blandt andet udsatte børn

støtter jeg også langt hen ad vejen tankerne bag det beslutningsforslag der ligger her i dag

også gjorde klart på samrådet i december måned

jeg når udlændingestyrelsens reviderede tilsynskoncepter foreligger fremsende fremsende dem til udvalget og jeg ser selvfølgelig frem til at modtage udvalgets

forslagsstillerne bag b to og fyrre ønsker endvidere

at det pålægges regeringen at sikre at servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylbørn og børn med ulovligt ophold i danmark samt grundlaget for at yde hjælp og iværksætte sociale foranstaltninger over for disse bliver præciseret så der ikke opstår tvivl hos kommunerne udlændingemyndighederne eller den enkelte om dennes retsstilling i henhold til denne del af beslutningsforslaget

langt citat vil jeg bare lige sige så man skal

fremgår af bemærkningerne til b to og fyrre offentliggjorde børne og socialministeriet sidste år en analyse om servicelovens anvendelsesområde og samspillet med udlændingelovens regler om udlændingestyrelsens forsørgelsespligt analysen

og gør således også en gang for alle op med de forskelligrettede udmeldinger der har været på området det er således

der er omfattet af serviceloven og hvordan samspillet mellem serviceloven og udlændingeloven er det er også klarlagt hvordan kommunerne skal agere i situationer hvor asylansøgere eller udlændinge uden lovligt ophold har behov for sociale foranstaltninger børne og socialministeriets brev til kommunerne beskriver hvordan kommunerne skal forholde sig i forhold til udlændingemyndighederne og i forhold til den enkelte udlænding

udlændingestyrelsens forsørgelsespligt

kan kommunerne kun iværksætte sociale foranstaltninger i det omfang som udlændingemyndighederne inden for asylsystemet ikke kan imødekomme eventuelle behov det ligger helt fast udlændingeloven

har altså som særlov forrang for serviceloven og hjælpen skal i første omgang ydes af udlændingemyndighederne men både indkvarteringsoperatøren og udlændingestyrelsen kan bede kommunerne om at foretage en faglig vurdering hvis man finder at der er behov for mere hjælp er der behov for yderligere sociale foranstaltninger hjælp og støtte med kommunernes medvirken er det dog udlændingestyrelsen der betaler for hjælpen det er naturligvis en forudsætning at hjælpen er afpasset den midlertidige status som udlændingen udlændingen måtte have

jeg vil gerne her understrege at udlændingestyrelsen i praksis ikke tilsidesætter kommunernes faglige vurdering idet udlændingestyrelsen intet fagligt grundlag har herfor udlændinge med lovligt ophold i servicelovens forstand er direkte omfattet af serviceloven og kommunen træffer over for denne gruppe af udlændinge med udlændingestyrelsens

har udlændingen ikke lovligt ophold i servicelovens forstand træffer kommunen afgørelse om iværksættelse af sociale foranstaltninger hjælp eller støtte med henvisning til principper i

igen kræver det at kommunerne forelægger sagen for

har regeringen allerede igangsat arbejdet med at revidere tilsynskoncepterne for opholdscentre samt børnecentre for uledsagede mindreårige og i dette arbejde

overvejelser om inddragelse af relevante myndigheder i forhold til at foretage et socialt tilsyn

børnecentrene selvfølgelig også ske udlændingestyrelsen forventer at

fremlægge de nye tilsynskoncepter i løbet af foråret to tusind og sytten det ved jeg er noget af det forslagsstillerne

det blive sendt til udvalget og så er man selvfølgelig velkommen til for

at indkalde mig i samråd eller komme med kommentarer til det men altså som udgangspunkt

orientering vil jeg sige afslutningsvis kan jeg oplyse at det jo er er regeringens klare opfattelse at servicelovens anvendelsesområde allerede er præciseret i sådan en grad at der ikke kan herske tvivl om de pågældende myndigheders

den enkeltes retsstilling så samlet set

ikke kan støtte det forslag

kommer der et nyt tilsynskoncept det bliver sendt til udvalget i løbet af foråret og så er man selvfølgelig

jeg kommer også til at sige ting jeg selv har sagt tidligere men i stedet for at citere mig selv kommer jeg nok til at

spøg til side det er

sidste sommer og efterår så vi desværre en række eksempler på helt uacceptable forhold

vi har set sager hvor

det tyder på at medarbejdere har begået seksuelle overgreb på børn vi har set sager hvor det rapporteres at børn ikke har fået mad nok at børn er blevet vækket ved at få smidt koldt vand i hovedet få revet madrasser væk og så videre det er selvfølgelig helt helt uacceptabelt

er nogen der er uenige i spørgsmålet er hvad vi skal gøre ved det

vi har kaldt ministeren i flere samråd vi er selv kommet med konkrete løsningsforslag vi har opfordret til politiske forhandlinger men desværre er vi ikke kommet meget længere ministeren forsvarer gang på gang udlændingestyrelsen selv om enhver kan se at der ikke har været ført et ordentligt tilsyn med de pågældende børneasylcentre det undrer mig

derfor hilser jeg dette forslag fra de radikale velkommen lad os håbe at det kan skubbe i den rigtige

side har vi fremlagt vores eget forslag til en løsning det er et meget enkelt forslag vi foreslår at man giver de nuværende socialtilsyn opgaven med at føre tilsyn med danmarks børneasylcentre det har to klare fordele for det første sikrer det et uafhængigt tilsyn på det sociale område

er man for længst nået til den erkendelse at det ikke er en god idé at lade offentlige myndigheder føre tilsyn med sig selv derfor har man etableret en uafhængig tilsynsmyndighed

givet den myndighed opgaven med at godkende og føre tilsyn med opholdssteder til børn

en professionel organisation med de faglige kompetencer som det kræver at føre et ordentligt tilsyn

der er udarbejdet en kvalitetsmodel og der er fastsat takster for hvad et uafhængigt tilsyn koster man kan altså gøre det her uden at skulle opfinde det hele forfra

andre mulige løsninger med regeringen

ministeren citerer sig selv for at sige at der er noget på vej vi synes det går for langsomt

de radikale foreslår i dag det er for eksempel ikke en del af vores forslag at tilsynet nødvendigvis skal omfatte asylcentre for voksne

ikke enige i at serviceloven skal dække helt så bredt som der lægges op til her

enige i at der skal etableres bedre tilsyn med børneasylcentrene og det

vi er derfor også enige i at regeringen bør fremlægge en model og indkalde til forhandlinger snarest derfor kan vi med de forbehold jeg har nævnt

men her i dag kan vi ikke støtte forslaget som

ligger vi diskuterer som sagt gerne om der er

også været nogle episoder rundtomkring på landets asylcentre

den holdning som vi har i dansk folkeparti og den holdning som

har i det radikale venstre hvor der jo er forskellige opfattelser af hvor mange der skal komme og hvor mange vi kan tage imod men når nu de er her skal vi selvfølgelig tilstræbe at de bliver behandlet ordentligt det er selvfølgelig helt klart så vi diskuterer gerne om der er brug for en ny slags tilsyn og i den forbindelse har vi

noteret os det som ministeren også var inde på at udlændingestyrelsen er i gang med at revidere det nuværende tilsyn og at der på et tidspunkt vil komme et udspil fra regeringen og så er det vores indstilling

som levede under forhold der ikke var gode nok vil jeg sige og derfor støtter vi ideen om at udlændingestyrelsens tilsyn

netop af den årsag er jeg tilfreds med at ministeren har tilkendegivet at det arbejde jo allerede er i gang på den baggrund mener venstre også at vi bør afvente udlændingestyrelsens fremlæggelse af de nye tilsynskoncepter som er ventet her til foråret selvfølgelig skal vi have ordentlige forhold og ordentlige vilkår for tilsyn på børnecentrene vi skal sikre at de sager der har været fremme i medierne ikke gentager sig men det betyder nu engang at udlændingestyrelsens arbejde med at revidere tilsynet skal tages alvorligt og afventes med hensyn til forslaget om at analysere præcist og eventuelt tilpasse til serviceloven støtter venstre nok ikke overraskende regeringens linje børne børne og socialministeriet foretog allerede sidste år en analyse af servicelovens anvendelsesområde herunder også udlændingelovens regler om udlændingestyrelsens forsørgelsespligt analysen slog meget klart fast hvad der er gældende ret på området

er mellem serviceloven og udlændingeloven og derfor mener vi ikke at der er grund til yderligere ændringer eller præciseringer

afventer vi udlændingestyrelsens forslag til et revideret tilsynskoncept

for børns rettigheder bør naturligvis gælde alle børn

uanset om de er børn af asylansøgere eller om de er født med et rødbedefarvet pas i dag er børn på asylcentre og andre børn uden opholdstilladelse ikke omfattet af det samme tilsyn som andre børn her i danmark

det sidste års mange meget triste må man sige sager fra

langeland hvor forholdene på især et enkelt børnecenter bestemt ikke levede op til de standarder der normalt gælder når det offentlige tager sig af børn her i i landet det var ikke alene de kritisable forhold på det kommunalt drevne asylcenter der kom frem i lyset men også det forhold at udlændingestyrelsens tilsyn med centeret først og fremmest var et skriftligt

som altså holdt øje med om kommunen leverede de ydelser der var nedfældet i kontrakten med udlændingestyrelsen

et barn mistrives eller udsættes for en dårlig eller ukvalificeret

vi har i enhedslisten rejst den her problemstilling tidligere for os er der ikke nogen som helst tvivl om at alle børn i danmark som er anbragt

er i en lignende situation hvor de altså er i myndighedernes varetægt skal være omfattet af et effektivt socialt tilsyn sådan at ingen børn udsættes for omsorgssvigt for vanrøgt eller for misbrug om det er udlændingestyrelsen eller

en anden myndighed som konkret skal stå for for tilsynet med børn på

udlændingestyrelsen eller om det var bedre at det var de sociale tilsyn

ansvaret for for tilsynet med børn på asylcentre vi hælder i enhedslisten nok til det sidste men det spørgsmål er

at alle som er enige i

at der er et problem med tilsynet i forhold til om børn af asylansøgere i danmark

bør kunne stemme for det her beslutningsforslag fra de radikale som helt åbenlyst vil være et skridt i den rigtige retning den anden del af lovforslaget handler så om serviceloven som jo altså ifølge lovens bogstav gælder for alle som opholder sig i danmark men man må sige at myndighedernes praksis på det her område har været svingende og det er i hvert fald mit klare indtryk

hvilke regler der egentlig gælder for børn af asylansøgere altså

der skal gribe ind hvis et barn

på et asylcenter mistrives og det er der jo altså børn på asylcentre der gør det kan både være

som har forældre med

opmærksomme på alle børn det er klart

der er nødt til at være en helt anden opmærksomhed

hvordan de her børn har det end der er i dag vi stemmer selvfølgelig for

de asylcentre hvor der bor børn

for at sikre gode rammer og gode forhold for børnene det er jo fornuftigt det er der nok ikke nogen der er uenig i de historier der har været fremme har været fuldstændig forfærdelige og det må ikke kunne forekomme i danmark derfor synes jeg også det er

vi kan konstatere

udlændingestyrelsen er i fuld gang med at revidere

og at det også inkluderer børnecentrene hvor jeg kan forstå at man dels inddrager de erfaringer man har fra det skærpede tilsyn som man førte på langeland dels overvejer om man ikke kan skelne imellem lige præcis

de tilsyn man fører på centre for voksne og

de centre hvor der bor børn det synes jeg lyder fornuftigt

man vil inddrage socialtilsynet som vi jo kender hvad angår ønsket om at regeringen skal sikre at servicelovens anvendelsesområde

jo allerede nu være klart for kommunen hvordan samspillet mellem serviceloven og udlændingeloven er det kom

en analyse af sidste år men jeg synes jo det er relevant at vi følger det at vi følger arbejdet

allerede arbejdes med det som forslagsstillerne

og at vi i udvalget får mulighed for at se på noget

er jo fuldstændig afgørende at alle børn i danske myndigheders varetægt

her er det helt klart at asylbørn som har krig og flugt

ikke på noget tidspunkt må må være en undtagelse de sager vi har set

lignende sager i fremtiden i de sager var udlændingestyrelsens tilsyn simpelt hen ikke godt nok det gik på det driftsmæssige og der manglede

så hørt ministeren her sige at man er ved at se på det og at der kommer noget her

det ser vi selvfølgelig rigtig meget frem til det der vil være helt afgørende for alternativet i forhold til hvem der fører tilsynet vil i virkeligheden være hvordan man gør det og om der er de rette kompetencer i det tilsyn

det vil være afgørende for alternativet at der er

de her centre fordi det er det

foråret men hvornår er den præcise dato det synes jeg kunne være rart om

radikale venstre foreslår i forhold til at få præciseret serviceloven

synes jeg vi skal præcisere det så der ikke er usikkerhed om det og derfor bakker vi op om det også så så vi vil selvfølgelig stemme for det her beslutningsforslag jeg hørte at ministeren

vi bliver indbudt til forhandlinger om og der vil vi så som jeg

sagt lægge vægt på pædagogiske og omsorgsmæssige kompetencer i forhold til sådan

synes er rigtig rigtig vigtigt men

har hørt ministeren tilkendegive på de samråd

er almindelig enighed om at der er et behov for at få

stærkere tilsyn på de asylcentre

mindst de mange sager der har været

har jo været forfærdelige og har påvirket os alle sammen

at vi er nødt til at skærpe tilsynet her

det burde være indlysende at serviceloven også skal kunne gælde asylansøgere

den samme lovgivning

sådan og derfor er det rigtigt set at vi arbejder ad

det radikale venstre har en vigtig pointe der skal nogle mere ordnede forhold på

der er behov for at der udarbejdes et nyt koncept på området vores opfattelse er dog at udlændinge og integrationsministeren er fuldt opmærksom på at der er behov for at revidere tilsynet med asylcentrene på samrådene den første december og den femtende december har ministeren påpeget

at der skal udarbejdes et nyt koncept for det fremtidige tilsyn med asylcentrene vi afventer derfor dette og ser frem imod at udlændingestyrelsen bliver færdig med sit arbejde det konservative folkeparti kan ikke bakke op om beslutningsforslaget men vi afventer det kommende forslag til et nyt koncept

at vi også kan have en debat hvor vi ligesom kommer omkring de emner som vi faktisk er enige om

videre det her har

asylbørn altså børn på asylcentre mange flygtningebørn kommer til danmark enten uledsagede eller med deres forældre eller en enkelt

krig vold flugt selvfølgelig det siger på en

øget risiko for at udvikle depression ptsd angst problemer i det hele taget

rigtig vigtigt at gribe og og gøre noget ved

helt afgørende for de her børns udvikling

med den rette og fornødne ekspertise det gælder selvfølgelig

som kommer helt uden nogen som helst

derfor er det jo som jeg også hører alle ordførere

når de så kommer steder

bliver udsat for yderligere traumatiserende

som om det ikke var nok med det

også flere ordførere har nævnt

de her ordentlige vilkår det gælder alle børn der altid har boet i danmark og det gælder dem der kommer hertil derfor har vi

dem der opholder sig på asylcentre dem der er på forskellige

skal sikres de samme rettigheder og den samme beskyttelse

i danmark som er anbragt på institutioner for det er man jo

er på et asylcenter uanset om man er decideret anbragt som uledsaget

i forslaget her så har vi haft lidt diskussion frem og tilbage

kommunerne hvad retsstillingen for asylansøgere og her børn uanset opholdsgrundlag

udlændingestyrelsen har foretaget

også har været baseret på skriftlige tilsyn det synes ikke at være

men selvfølgelig også i forhold til deres retsstilling og et helt utvetydigt

der skulle være behov for yderligere ændringer i forhold til serviceloven

jeg bed mærke i den del der handler om at kommunerne kan indhente

analysen at det er tydeligt nok

det som sagerne efter min

enten så sker den indhentning af faglige vurderinger ikke eller også

ikke fungerer men overordnet vil jeg sige tusind tak fordi opbakningen til et skærpet et nyt tilsynskoncept

meget gerne med en præcisering

af de her rettigheder og et tydelig retsgrundlag som skal gælde for alle børn fordi der er meget stort behov for det min opfordring på baggrund af de meget positive tilkendegivelser som jeg synes er kommet

hele vejen rundt vil være at vi laver en beretning i

udvalget kan rummes og at vi viser at vi forhåbentlig så bredt som muligt måske endda med et helt samlet udvalg ønsker at fremme den her proces som ministeren selv har annonceret

tilsyn med børn

som opholder sig på asylcentrene

yderligere svigt der skal sættes ind

så hurtigt som overhovedet muligt med de tilstrækkelig faglige

udvalget bakker op om det vil i alt fald være min opfordring herfra at vi ikke stemmer om det her beslutningsforslag man tager

skal bidrage til at alle elever i grundskolen

på ungdomsuddannelserne skal undgå mobning derfor bliver der stillet krav til alle skoler og uddannelsessteder om at få en antimobbestrategi der også indeholder fokus på digital mobning ledelsen forpligtes til at udarbejde en handleplan inden for ti dage hvis der er problemer med mobning og så skal

konkrete tiltag der kan stoppe mobningen omgående samtidig skal ledelsen træffe beslutning om tiltag der med det samme kan bringe mobning til ophør og hjælpe den pågældende elev endelig giver vi med lovforslaget her mulighed for

en tilsynsfunktion ligesom man også skal have en rådgivende funktion i forbindelse med mobning og psykisk

undervisningsmiljø endelig får man med forslaget mulighed for at bede kommunalbestyrelsen om at vurdere den konkrete sag om ledelsens håndtering af mobning på folkeskolerne i socialdemokratiet har vi en række ting som vi synes er vigtige vi synes helt klart at ingen børn skal opleve mobning i deres hverdag at mobning

skal lokale løsninger til frem for at man klager at problemerne løses bedst både

den nye lov betyder antimobbestrategier på alle skoler

det netop får et større fokus lokalt at den nye lov understøtter den lokale dialog og håndtering af mobning for os er det sådan set ikke et

at der skal komme nogen klager overhovedet og derfor synes vi at det her med at det skal lægges fast og at der skal lægges stor vægt på de lokale løsninger er helt centralt den nye lov skal understøtte både den lokale dialog og håndtering af mobning

at klage betragtes som den sidste udvej det

være i helt særlige tilfælde og at krav om antimobbestrategi og klageadgang styrker elevernes position til at blive taget alvorligt ude på skolerne

ønsker vi ikke at loven skal føre til unødigt bureaukrati som der ellers er blevet sagt i nogle af høringssvarene eller en strøm af sager der kan tages helt hen til den nye klageinstans i så fald vil loven

succes og så skal vi revidere den

børnene som regel lov til at mobbe i dag er vi heldigvis nået videre og vi er nået så vidt at vi endda også kan lovgive det har bare ikke helt nyttet

har det vist sig at seks og tredive procent af skolerne i dag ikke har udarbejdet en lovpligtig antimobningsstrategi og der er stadig væk tyve procent af eleverne som oplever mobning derfor har blandt andet red barnet børns vilkår og børnerådet og sågar mary fonden anbefalet at vi fulgte op på det lovforslaget er så en udmøntning af en aftale mellem partierne

jeg skal ikke gentage hvad socialdemokratiets ordfører har sagt

kritiseret den mulighed i deres høringssvar og også

der er bare at sige til det at lovforslaget jo

er institutionen det er uddannelsesstedet det er skolelederen

er der mulighed for at gå videre til dansk center for undervisningsmiljø som bliver klageinstans og som også

påbuddet fra tilsynsmyndigheden

henhold til styrelseslovens § halvtreds men det

i yderste tilfælde det håber vi ikke kommer til at ske i dansk folkeparti håber vi meget på at loven

den tilsigtede virkning at skoleledelsen

får sat ind over for mobning som vi alle i hvert fald i dansk folkeparti er imod jeg tror også at vi er enige om det her i folketingssalen der er også den

om mobning hvilket egentlig er meget godt for så kan man jo forberede børnene

mobber når de kommer i skole vi er også glade for at

og dens virkning efter to år og vi er også tilfredse med at

med kl så de er nok ikke helt tilfredse med det men i bund og grund

er vi i dansk folkeparti tilfredse med lovforslaget det følger meget godt op på aftalen og vi

gør det supergodt og bekæmper mobning på alle mulige måder

en handlingsplan en aktionsplan imod mobning og det vi

på de seneste trivselsmålinger i folkeskolen er at

sådan at omkring tyve procent af

se er at rigtig mange af de elever som blev mobbet sidste år også bliver det i år jeg synes at vi tager

skridt i den rigtige retning nu

situation og hvor vi også

at lave en klageinstans så tror jeg også som det er blevet sagt tidligere

er blevet arbejdsløs altså det bedste ville jo være at der faktisk ikke kom ret mange klager til klageinstansen

børnenes elevernes

parti og at vi på den her måde nu går foran og siger der skal være en mulighed for at

kan klage til en klageinstans

kan sikre at der så sker en bekæmpelse

der enten har været tæt på nogle som er blevet mobbet eller for den sags skyld måske selv har oplevet det at det er noget der kan forfølge

er blevet udsat for mobning i i skolegangen

synes jeg faktisk at det på den her måde er lidt historisk at vi

i selve opgaven og med det kan jeg så sige at venstre

uddannelsesinstitutioner det er vi

tvivl om at personalet ude i vores dagtilbud i uddannelsessektoren hver eneste dag gør en stor indsats for at sikre en god trivsel og for at sikre et godt undervisningsmiljø for børnene og for de unge

synes jeg det springer i øjnene at alt for mange ikke desto mindre har oplevet at være udsat for mobning at alt for mange ikke trives

at der er alt for mange af de unge som føler sig ensomme i hverdagen sådan

skal det simpelt hen ikke være

som ligger fra de seneste års forskning på området nemlig at mobning først og fremmest er et gruppefænomen det er ikke et problem der isoleret set kan hægtes op på enkeltindivider mobning

opstår der hvor der ikke er tryghed i fællesskabet og derfor

det først og fremmest der vi skal sætte ind vi skal sætte ind ved at arbejde for at udvikle stærke fællesskaber hvor alle børn og unge trives derfor er det enhedslistens opfattelse at indsatsen først og fremmest skal være forankret ude i

men vi synes også det giver god mening at se på lovgivningen vi synes det er fornuftigt at der kommer en forpligtelse til at antimobbestrategien udvides til også at omfatte ungdomsuddannelserne og vi synes det er godt at der udtrykkeligt peges på at der skal laves en strategi

mod digital mobning

også tilslutte os forslaget om at der skal være en forpligtelse til at udarbejde en handlingsplan ved konstatering af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning men jeg synes det er værd at bemærke at der i en række høringssvar gives udtryk for

ganske betydelig skepsis over for den korte frist for iværksættelsen af initiativer ud fra en bekymring om at den korte frist kan føre til forhastede løsninger der forsimpler komplicerede problemer og som derfor kan føre til utilstrækkelige og overfladiske løsninger hvad angår forslagene om at give dansk center for undervisningsmiljø myndighed til at føre tilsyn og behandle klager

hæfter jeg mig på samme måde ved at der er en betydelig modstand fra mange af høringsparterne især mod etableringen af en klageinstans og lige så klart som man kan se at tilslutningen

forslaget er fra de forskellige elevorganisationer lige så klart kan vi konstatere at modstanden er fra en række organisationer og fra stort set hele

etableringen af en klageinstans men jeg vil ikke lægge skjul på at det bekymrer os at der er så mange høringsparter som

advarer mod ordningen derfor glæder jeg mig ligesom andre ordførere allerede har gjort det over at der er indbygget en

relativt kort frist for evalueringen men jeg vil samtidig opfordre ministeren og parterne

at overveje om vi ikke skal indføre en

i forslaget jeg tror signal hvis der skabes en sikkerhed for at den evaluering der skal foregå også vil danne grundlag for en forhandling og at der dermed også vises en åbenhed over for

de bekymringer man giver udtryk for i

meget klart fra folketingets side

så er indstillet på at lytte til det

igen medmindre man ved en forhandling aftaler så at sige at forny den eller revidere den jeg tror det kunne være et godt signal om at vi på den ene side følger forslaget om at lave en klageinstans

at vi sikrer retssikkerheden for den enkelte elev

vi lytter til deres bekymringer endelig vil jeg sige om

økonomiske sanktioner at det synes vi faktisk er

jeg forstår godt intentionen med det

egentlig godt vi kan forudsætte at den lovgivning der laves her i salen er en lovgivning der faktisk følges ude på skolerne og jeg synes at den omstændighed at der er problemer med at have et tilstrækkelig godt undervisningsmiljø der kan modgå mobning betyder det hjælper vi ikke godt på vej ved at idømme skolerne økonomiske bøder

kan vi tilslutte os forslaget fra ministeren men vi ser meget gerne at der tilføjes en solnedgangsklausul sådan

og firs af nils malmros alle der har forstand på film betragter den som et mesterværk

nullerne hvis der skulle være en enkelt person til stede i salen som ikke har set kundskabens træ

kan jeg varmt opfordre både unge og gamle til ikke at snyde sig selv for filmen den holder helt bestemt til et gensyn

spilde folketingets tid med at fremhæve de enkelte elementer i filmen der gør det passende at bruge udtrykket et mesterværk men det skal jeg afstå fra jeg vil holde fast i

det er pinagtigt og forfærdeligt og ikke til at ryste af sig at følge i filmen hvordan først den karakter der hedder mona og så hende der hedder elin men bliver kaldt klister af sine kammerater

mobning så meget kold og overlagt ondskab er det ubærligt at se et menneske blive udsat for selv om det

støtter liberal alliance naturligvis et lovforslag der har til hensigt at forhindre mobning det er en misgerning over for den der bliver ramt og som det også er blevet nævnt tidligere

kan man få varige men af det

når det så er

kan man selvfølgelig spørge sig selv om udarbejdelse af handleplaner og skarpe tidsfrister og klageadgang til dansk center for undervisningsmiljø kunne have forhindret elins klassekammerater i at gøre hendes skolegang til et helvede på jord det kan man håbe men jeg tror ikke at

dér indsatsen mod mobning begynder den begynder med en stærk skolekultur der lægger vægt på godt kammeratskab og med at skolerne har gode og stærke ledere folk der ved hvad der foregår på deres skole og som skrider hårdt og konsekvent ind når der er problemer

en af de dygtigste skoleledere jeg selv personligt har mødt var chefen for hærens sprogskole hvor jeg for mange år siden var elev når uddannelsen begyndte blev

hele holdet kaldt op på oberstløjtnant jespersens kontor og så fik vi forklaret at

opbevarede samtlige forsvarets regler og

de fjolser der ikke bare af sig selv kunne finde ud af at opføre sig ordentligt og civiliseret og jeg håber selvfølgelig at det også er i den ånd at loven her vil blive administreret

at det er på skolerne

skolekultur forhindrer mobning men vi laver netop loven for at komme efter dem som ikke kan finde ud af det

der mobningen opstår så er ordføreren ikke enig i at det her kan

efter de skoler og de skoleledere der ser bort fra mobning og ikke

blive en eller anden sovepude eller en undskyldning for at ledelsen ikke er sig sit sit store

jo det der er

det nye her det er jo det der er grebet nu kan skolelederen ikke være den der konge og kommunalbestyrelsen kan

skal gøre noget næh nu kan vi også give dem ansvaret

er der grebet er at det er der

fortælle lige om lidt hvem det er jeg citerer men jeg starter med at citere vi mener ikke at et eneste mobbet barn vil få glæde af instansen hvis man vil håndtere mobning på en god måde

er det vigtigste at der er en ansvarlig voksen myndighedsperson til stede den her enhed trækker i stedet ledelsesansvaret væk fra skolerne og lærerne man skaber et procesorgan som i virkelighedens verden slet ikke kan hjælpe konkrete elever det er ren bureaukrati og god vilje som kan gøre stor skade på skolesystemet

det er jo vores undervisningsminister som har sagt

tilbage i november måned da der blev indgået en politisk aftale om

den her klageinstans inklusive

at vi er fuldstændig enige i lige præcis det der bliver sagt her om klageinstansen vel at mærke

om antimobbestrategien lige nu men om klageinstansen for vi mener faktisk heller ikke at det er den rigtige vej at gå

sætte ind over for mobning behovet for

arbejde progressivt med at børn ikke mobber hinanden og der står jo rigtig gode ting i lovforslaget som fuldstændig rigtigt peger på at der hvor mobningen primært skal bekæmpes er i de sociale relationer det er ude ved klasserne det er særlig i de små klasser hvor man skaber en ny børnekultur når unge små elever starter i skolen

så mener vi bare ikke

den udfordring på den måde som faktisk kan give en ønsket effekt hvis man havde valgt at

til skolerne så de kunne arbejde lokalt og forebyggende med mobning

jeg ganske sikker på at så ville vi være kommet langt længere

vi ser det jo fra skoleverdenen vi ser jo danmarks lærerforening kl de frie skoler alle er ude at sige lad os nu få lov til at gøre vores arbejde som vi fagpersoner i samarbejde med forældrene gør det bedst vi gør det ikke bedst ved at blive dikteret et system

er det rigtige og slet ikke ved at piske os oven i hovedet med at vi i øvrigt kan blive straffet økonomisk

så lad os lytte til lærerne til skolelederne

tror jeg er den rigtige vej friheden til fagligt at vurdere

så synes jeg det her er interessant fordi det rejser et helt andet spørgsmål som herre alex ahrendtsen faktisk berører med sit spørgsmål til

og det er hvorfor det er vi lovgiver jeg synes vi har bevæget os det er jo ikke kun på undervisningsområdet vi har set det

vi har en lovgivning og når nogen så gør noget forkert når nogen træder ved siden af når nogen ligesom forbryder sig imod lovgivningen så siger vi i folketinget det kan ikke være rigtigt vi laver en ny lovgivning

at vi kan straffe jer ved at indføre endnu mere kontrol for

skal ikke have lov til at kunne træde ved siden af men det vi samtidig gør når vi gør det

vi straffer alle dem der gør det rigtigt og alle dem der gør det godt

det gælder lige så meget sygeplejerskerne på hospitalerne som det gælder lærerne på skolerne eller socialrådgiverne

hele tiden til at skabe mere og mere bureaukrati og flere og flere kontrolinstanser

vi vil fange straffe dem der falder ved siden af eller lovgiver vi fordi vi sådan set politisk ideologisk også har nogle overordnede rammer for hvordan vi synes vores land skal forvaltes inden for de rammer må vi jo stole på at de fagpersoner

op til lovgivningen vi kommer aldrig

en lovgivning som er så tilpas fri fra dem der skal navigere

klageorgan jeg har intet imod antimobbestrategien er et eksempel på en kontrolinstans et bureaukrati som ikke hjælper nogen tværtimod

man også mobning i dag i den seneste trivselsmåling er der så tyve procent af børnene der fortsat føler sig mobbet der er seks og tredive procent af skolerne

ordføreren nævnte dem som ikke bakker

dem som faktisk har antimobningsstrategier dem som ikke har

der bliver mobbet vil da overhovedet ikke blive udsat for nogen kontrol

forholdsvis rigid og stram styring som også rammer dem der gør det godt for de

perspektiv i det her er jo også at en ting er at skolerne bliver pålagt noget men mobning foregår jo lige så meget på nettet og på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser så jo en udfordring i sig selv i

at lave sådan et klageorgan og et krav om en handlingsplan for hvordan gør man det alene som skole hvis mobberen eller

skal børnene gå til et rigtig godt spørgsmål jeg tror

i det nødvendige samarbejde der er mellem

det kan godt være at forældrene føler at der ikke er nogen der hører efter

i hvert fald også banke i bordet det kan også være man må gå til kommunen hvis ikke

den enkelte skole løfter opgaven men vi bliver bare nødt til at anerkende at det her er et samarbejde

hvor forældrene skal inddrages og hvor skolens ledelse

hvis det er nået så langt at en elev først har klaget til skolen

så klager de videre til dansk center for undervisningsmiljø

dansk center for undervisningsmiljø så vurderer at den

noget mod mobning og udsteder et påbud er det så ikke rimeligt

på den måde som de nu føler er fagligt bedst

er man kommer til at klage over

er det meget meget alvorlige sager

der var nogle der spændte ben nede i skolegården

være nogle forældre som vil bruge det her som en anledning til

en god skoleleder tager han hånd om det og mobningen stopper

en dårlig skoleleder der er lidt ligeglad eller af andre årsager ikke vil blande sig så fortsætter mobningen lille olfert går så hjem til mor og

mor og far og siger det er for galt de går op til skolelederen skolelederen gør stadig

så vil forældrene gå til kommunalbestyrelsen men på grund af lovændringen i to tusind og

må kommunalbestyrelsen ikke gå ind at blande sig i

skolelederens interne arbejde med det her lovforslag kan lille olfert med sine forældre i ryggen

en klageinstans som så kan påtale det over for skolelederen der skal handle på

jamen så er det kommunen der får

skoleleder som herre alex ahrendtsen taler om her jo tydeligvis ikke

være muligt for en skoleleder i den danske folkeskole eller på en dansk friskole i dag bare

at gøre noget ved det det skal det da ikke der må da være konsekvenser så hvad gør vi

det stod til os havde vi nogle skolebestyrelser

mandat til at gå ind og sætte den skoleleder på plads som ikke

giver et retskrav til nogle elever hjælper man så på det grundlæggende problem svigter vi i

at give fagpersonerne forældrene lærerne skolelederne nogle redskaber nogle ressourcer nogle rammer så de kan løse den opgave der ligger i

dér skal vi sætte ind for så svigter vi nemlig

selvfølgelig skal løse det her problem ude på skolerne vi har dog i årevis kæmpet med det her problem og jeg synes

elevernes parti og sikrer børnene frem for systemerne og for den sags skyld skolelederne jeg har arbejdet med det her område i næsten nitten år og jeg har set forældre og børn komme ind til skranken

at alternativet ikke kan se at

elevens parti er alternativets ordfører ikke enig

imod det her lovforslag er vi så dem der ikke har ret fordi vi siger at vi ikke svigter eleverne men de øvrige folketingspartier eller nogle af dem siger

der retten er er det dem der ligesom har patent på at have det rigtige perspektiv jeg synes vi skal lytte til de lærere og skoleledere der har været ude i høringssvarene og sige det her løser ikke problemet giv os nu vores faglighed til at arbejde

sagde lidt tidligere at man mente det var et rigidt system

et barn der blev mobbet jeg må sige at

hvis et barn måske dagligt bliver udsat

synes jeg næsten ikke det kan gå hurtigt nok

jeg siger at det er et rigidt system handler det ikke om at det skal være inden for fjorten dage så handler det om at der er nogle faste regler for hvordan man skal håndtere den her opgave og at man skal lave en handlingsplan

har bare tillid til at at skolen og skolelederen selv kan forvalte

set ikke et alternativt forslag til hvad vi skal sætte ind i stedet for en klageinstans jeg synes sådan set det er meget sympatisk når fru annette lind nævner at det skal være den sidste mulige udvej problemet er bare at i det omfang vi opretter

den sidste udvej men også til mange andre ting og så har vi bare et problem så vi har et ønske om at bevare den model vi har i dag hvor det

den lokale forankring på skolerne som er det bærende arbejde for

brugt alle de ressourcer og de penge der bliver brugt på det her klageorgan

kanaliseret dem over i skolerne og skolerne nogle flere midler til

mobningsarbejde ude i klasserne det ville have været mit perspektiv hvis det var at jeg skulle

andet klagenævn på skoleområdet altså det

to og tyve procent af de afgørelser de har truffet fordi indsatsen ikke har været god nok i

til ordblinde børn og den ikke har været god nok

til specialundervisningen kan det ikke

selv om vi har tiltro til at personalet og ledelsen er dygtige

den her sidste udvej som flere af ordførerne

også har spurgt til

kunne tage den diskussion der hedder hvad med familierne derhjemme hvad

børn og unge mennesker anledning til

ville det på nogen måde hjælpe dem hvis der

rød lampe der lyser op et eller andet sted oven over dem

vi har et klageorgan det skal du huske på du skal ikke mobbe

jo inde i de samme diskussioner vi har på retsområdet

når vi gerne vil modvirke at folk

over for hinanden og vi tror bare ikke på

i hvert fald hvis man stoler på klagenævnets afgørelser man kan sige at vi

tiltro til at sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen sørger for at arbejdsmiljøet er i orden har man ikke desto mindre også en mulighed for at for at

bare sige at det jeg synes er vigtigt

for en bredere dialog ikke bare med ordføreren men også med med resten af partierne for jeg tror det er vigtigere at vi prøver

at finde en fælles holdning og en fælles tilgang og have en dialog om det her end at skyde hinanden i skoene

at vi kommer mobningen til livs før vi holder op med at holde fast i

forestilling om at der er nogle bestemte børn

det handler om fællesskab og om hvordan vi voksne tager ansvar for at skabe de rammer der gør at alle børn bliver en del af fællesskabet jeg sætter meget stor pris på den proces som undervisningsministeriet har lavet sammen med red barnet børns vilkår børnerådet

det her forslag om et klageorgan

sige at vores ordfører marianne jelved fik mig overbevist

der jo stadig væk er tyve procent af børnene som oplever mobning og har gjort det det seneste år og der på den anden side

er seks og tredive procent af skolerne som ikke har den mobbestrategi som de ellers skal have jeg synes også at det er et meget godt forslag at

skulle være hos dansk center for undervisningsmiljø det er jo sådan set noget radikale venstre har tumlet med i lang tid

derfor synes jeg det er en fin løsning radikale venstre vil derfor gerne støtte lovforslaget

det er det børnesyn det er de fællesskaber som elever lærere skoleledere og forældre skaber

mobning i danmark og på de danske skoler og det her lovforslag bliver kun bedre af at det også adresserer de store problemer der er med digital mobning

mere komplekst end det har været tidligere det foregår nu ikke kun i skolen det foregår måske i endnu højere grad efter skolen og på facebook og instagram og hvor man ellers bevæger sig som ung i dag derfor er det rigtig vigtigt at vi begynder at tale om det og

igen og igen i dokumentarer i tv programmer hos venner og bekendte hos folk man kender på skoler og hos lærerne

når man hele tiden hører om

er tyve procent af de danske skoleelever der

det mener jeg at vi har en forpligtelse til at gøre noget ved det har man så gjort over nogle gange nu man har

krav om at der skal være antimobningsstrategier på alle skoler

så seks og tredive procent af skolerne der stadig ikke har

bare siger at vi synes det er afgørende at vi tager yderligere skridt i kampen mod mobning

tvivl om at man arbejder med det her hver evig eneste dag derude selvfølgelig gør man det men kan vi gøre mere fra politisk hold ja det tror jeg vi kan og vi er ikke bange for kontrol når kontrol giver mening vi er ikke bange for at sikre eleverne en rettighed mod noget så voldsomt som mobning

jeg også glad for at børns vilkår børnerådet og skoleeleverne selv bakker op om det

fordi skoleeleverne synes det er en vigtig sag at de har et sted hvor de kan gå hen hvis de føler sig svigtet men det her lovforslag sikrer vi at alle skoler får en antimobningsstrategi vi sikrer at der bliver lavet en handleplan

handleplanen og det står ganske klart i loven skal indeholde

at der bliver tilknyttet en ekstra lærer eller pædagog i udvalgte timer at der er ekstra tilsyn i skolegården at der er fokus på fælles retningslinjer i en klasse og tættere samarbejde med forældrene så den der handleplan er en plan for planens skyld men for elevens

indeholder faktisk nogle rigtig gode elementer

nævnt af dansk folkepartis ordfører giver man kommunalbestyrelsen nogle

skolens ansvar men hvis man ved at der er problemer på den enkelte skole for eksempel fordi den er underfinansieret så må kommunalbestyrelsen sætte ind

godt at man ligesom siger at der

der ikke er én lærer at der ikke er én skoleleder der alene har et ansvar for det her det har vi alle sammen og vi har alle sammen et ansvar for at sætte ind mod mobning

den her klageinstans sådan

dansk center for undervisningsmiljø og hvis en elev og nogle forældre er nået så langt ud at de har klaget til skolen og måske også til kommunalbestyrelsen for så at klage til dansk center for undervisningsmiljø

dansk center for undervisningsmiljø der er eksperter på det her område kigger på den her skole og siger

der er nogle der har svigtet deres ansvar at der er nogle der ikke har lavet den handleplan som de skal så mener jeg det er mere end rimeligt at dansk center for undervisningsmiljø siger kan i så komme i gang skole

give dem en straf lige så snart de er i gang ophæves den straf jo så alt i det her forslag synes jeg handler om barnet

hurtige indsatser det er det vi altid snakker om nemlig de tidlige og hurtige indsatser og det tror jeg faktisk det her forslag kan

jeg vi skal med vores lovgivning jeg noterer mig at både lærerne og pædagogerne og skolelederne siger at det her vil medføre øget bureaukrati og det et udtryk for mistillid

men det giver rigtig god mening at vurdere

det er ikke de små sjove drillerier vi skal forholde os til men mobning af mere ondskabsfuld og vedvarende karakter det er mobning der foregår i skolegården udelukkelse fra at blive en del af fællesskabet eller næsten hadefulde mails

og på de sociale medier i værste fald kan det koste selvværd og give sår i sjælen langt op i voksenalderen lovforslaget her indeholder tre elementer pligt for skolerne til at udarbejde en antimobbestrategi handlingsplan når skoleledelsen bliver opmærksom på at der foregår mobning og etablering af en klageadgang og i yderste tilfælde sanktionsmuligheder over for den pågældende institution

lovforslaget er nødvendigt når henimod en tredjedel af landets folkeskoler tilsyneladende ikke har defineret den lovpligtige antimobbestrategi det må jo alt andet lige betyde

vi kan så håbe på at de skoler der ikke har fået det lavet nu får strammet op omkring det med lovforslaget her

intentionerne bag lovforslaget er gode om end vi er opmærksomme på at vi skal passe på at det ikke bliver overbureaukratisk vi skal ikke underkende at vi har mange mange dygtige lærere i folkeskolen som dedikeret arbejder for vores børns bedste og er kvikke til at opfange når der er problemer med trivslen i klassen vi har også mange dygtige skoleledere som gør et kæmpe arbejde for at styre folkeskolen godt igennem folkeskolereformen og som ånder og lever for skolens bedste i langt de fleste tilfælde kan og vil forældre kontaktlærere og de involverede elever i mindelighed løse problemerne langt før det spidser helt til

og det tror vi fortsat er den bedste løsning overhovedet når vi støtter lovforslagets punkt om at der udarbejdes handleplaner i tilfælde af grov mobning er det alene af den grund

når op mod hver femte elev hvert år oplever at blive mobbet

må der sættes ind

og aftaler bliver nedfældet være en god ting dels for eleven der mobber dels for den elev der bliver mobbet alle parter på begge sider af konflikten kan så forholde sig til problemstillingen

i konservative vil vi gerne i det videre udvalgsarbejde kigge på at vi laver en mere klar præcisering af at det er i de grove tilfælde der skal udfærdiges en egentlig handlingsplan de mindre problemer ser vi gerne løst på klasseniveau uden at det er nødvendigt at sætte det helt store apparat i gang man kan også skrive og tale et problem større end det egentlig er konservative ser gerne mere konsekvens i folkeskolen der må og skal være konsekvenser hvis

en elev gentagne gange tilsidesætter irettesættelser og advarsler

at det er ham der mobber eller overtræder skolens ordensregler som må skifte skole det er ikke offeret det er ikke de

skal ødelægge det for de mange grundlæggende er det vigtigt at huske på at god opdragelse læres hjemme det er langt langt hen ad vejen forældrenes ansvar at deres børn udviser en god pli god adfærd læres hjemme skolen kan kun bygge videre på de værdier

af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det at en elev kan klage til dansk center for undervisningsmiljø hvis eleven er mindreårig vil vi dog opfordre til at det er forælderen som klager sammen med sit barn det er at foretrække i forhold til det videre forløb frem for at en elev indbringer en klage uden at forælderen nødvendigvis er enig eller har kendskab til det

klageorganet hilser vi velkommen men håber på at det kun bruges i absolutte nødstilfælde af forældre og elever virkeligheden er jo nok

elev og forældre så betændt at der ikke er meget mere at bygge på vi betragter klageorganet præventivt forstået på den måde at enhver folkeskoleledelse sikkert også i fremtiden vil bestræbe sig meget på at få problemerne løst lokalt til parternes bedste konservative kan støtte lovforslaget og vi ser frem til at drøfte

nemlig mobning

når vi taler om den del af lovforslaget

er helt klar over at jeg tidligere har været ude

sige til alternativets ordfører at det citat hun brugte er

vi være nået rigtig langt synes jeg i forhold til den politiske

det man har sagt og gjort

når man bliver minister går man jo ind i

jeg har haft en bekymring om at en sådan klageinstans ville skabe unødvendigt bureaukrati

men jeg ved også at en klageinstans har været meget efterspurgt og i høj grad af eleverne det

er et problem et problem vi skal tage dybt alvorligt og som vi skal bekæmpe i fællesskab for ingen børn skal udsættes for mobning alle børn skal trives og føle sig trygge når de går i skole nu gør vi forslaget til virkelighed og jeg håber at det lever op til forventningerne og at det vil bidrage til at færre børn udsættes for mobning det er det der er planen klageinstansen og den nye bestemmelse om mobning skal evalueres efter to år

at det vil nedbringe antallet af mobbede elever

at det vil medvirke til at skolerne får sat mere fokus på bekæmpelse af mobning

enhedslisten foreslår en en solnedgangsklausul og det vil jeg også gerne kreditere jeg synes i det hele taget at

gennemtænkte holdninger på det her

også pointen fra socialdemokratiet om at den nationale klageinstans altid skal være den sidste udvej i særlige tilfælde det

det sådan på landets skoler at mobning er

de voksnes ansvar det er vores ansvar og det er skolelederens ansvar og forældrene er også med derfor er det så utrolig vigtigt at der er ansvarlige voksne

når de oplever mobning

det er forældrenes pligt og ansvar at tage det dybt alvorligt hvis deres egne børn mobber

i børnefællesskaber det er mønstre som skal ændres og det skal ske som det sker i

det ændrer vi ikke på med det her lovforslag alle skoler skal have

den skal i brug og den skal involvere de voksne omkring børnene hvis alt andet glipper og hverken lærerne skolelederen

eller kommunalbestyrelsen kan løse problemet sammen

og alt går i hårdknude så får vi nu endnu en mulighed en sidste udvej jeg ser ser frem til at høste erfaringerne

mener ministeren virkelig at det kan være en fornuftig tilgang hvis en skole ikke kan løse sin opgave med at skabe et godt undervisningsmiljø at man straffer dem ved at fjerne midler der skal anvendes til at skaffe et godt undervisningsmiljø man vil jo pålægge så vidt jeg forstår kommunalbestyrelserne dagbøder det rammer jo den enkelte men at trække penge ud af undervisningen virker det ikke meget

vi tit har en god drøftelse også på tværs af de her meget forskellige partier som vi

at det er en vurdering

men det er jo ud fra den betragtning at man skal beskytte barnet

derfor man har lavet den her model det er

nogle sanktioner der rammer dem så har man lavet den her model ud fra den betragtning er den vi

fordi det er børnene det hele handler

forhandlingen er åbnet jeg giver indledningsvis ordet til

atten gør de nationale test i folkeskolen til frivillige pædagogiske værktøjer

sige at regeringen ikke kan støtte

de nationale test som frivillige pædagogiske værktøjer for skolerne og afskaffe de nationale test som et kontrolredskab for den offentlige forvaltning forslaget

folkeskolen frihed til at tilpasse undervisningen ud fra en lærerfaglig vurdering på hver enkelt skole hvis de nationale test gøres til et frivilligt pædagogisk værktøj der kan styrke den løbende evaluering af elevernes udbytte de nationale test blev indført i to tusind og seks som et evalueringsredskab målrettet lærerne formålet med de obligatoriske nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen testene giver en generel indikation af elevernes faglige niveau i bestemte områder af faget

et blandt flere evalueringsværktøjer der kan medvirke til at læreren får overblik og kan vurdere udbyttet af undervisningen samtidig giver testene en gennemsigtighed omkring skolens arbejde i forhold til forældrene resultaterne kan indgå i skole hjem samarbejdet som et supplement til lærernes samlede vurdering af eleverne

dygtigere alene af at blive testet men de kan blive dygtigere når der er en stærk evalueringskultur og når eleverne bliver hjulpet med opfølgende feedback

at være et evalueringsredskab er resultaterne af de nationale test også blevet en indikator i forhold til at følge med i hvordan det går med folkeskolens faglige udvikling og resultater som led i folkeskoleforligskredsens aftale

aftalte forligskredsen blandt andet at arbejde for at

skulle nå en række resultatmål forligskredsen har blandt andet opstillet et mål om at mindst firs procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test og at andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning og

følge med i om vores elever lærer noget set i forhold til de her test og om kvaliteten af undervisningen

men kan selvfølgelig ikke stå alene testresultaterne bør anvendes i sammenhæng med de evalueringsredskaber som lærerne i øvrigt anvender i undervisningen afslutningsvis

vigtigt at vi løbende debatterer om de forskellige krav der gennem tiden er blevet stillet til folkeskolen stadig er relevante

nogen elever der skulle gå tabt i den danske folkeskole det er jo ofte de svageste elever

bliver tabt og med de nationale test kunne vi få et overblik over elevernes faglighed ved at sætte ind

på nogle forskellige områder så kan man spørge om hvor tit

vi skal udføre de her nationale test i et helt skoleforløb igennem alle ti år er det faktisk kun

nationale test i forskellige fag da de nationale test

det for at styrke styrke den løbende evaluering af elevernes faglige udvikling og for at sikre at der blev fulgt op på elevernes faglighed de nationale test skal fungere som værktøjer for skolelederne og kommunerne i arbejdet

at sikre kvaliteten i folkeskolen og det skal også siges at

stå alene det er kun et værktøj vi i socialdemokratiet

heller ikke blinde for at der er kritik af de nationale test der bliver blandt andet sagt at de ikke siger tilstrækkeligt om elevernes faglige niveau at de ikke fungerer som pædagogisk redskab der kan tilpasses undervisningen

sidst men ikke mindst kan føre til undervisning rettet mod testene for testens egen skyld det vil vi selvfølgelig ikke så gerne have i

socialdemokratiet og derfor vil vi også meget gerne være med til at udvikle de nationale test de nationale test skal nemlig tænkes som et redskab for lærerne som kan indarbejdes i undervisningen og ikke som et altdominerende og eneste værktøj til den løbende evaluering

vi skal nemlig løbende kvalitetsudvikle de nationale test og forbedre dem så de kan blive det bedst mulige redskab så må jeg sige det er lidt ærgerligt at alternativet står uden for forligskredsen det er mange gange meget lettere at være inde og tage et ansvar

en fordel men vi skal holde fokus på hvad de nationale test egentlig er så ingen elever

bliver tabt i den danske folkeskole og med disse ord

med udførelsen af de nationale test jeg mener også

nogle af de eksperter der var til stede fortalte os hvordan særlig de små børn bliver rigtig kede af det de græder nogle vil ikke i skole

for det her redskab hvad

man skal løse problemerne vi vil gerne være med til at lave nogle tidssvarende test

undervisningsparathed og også nogle test der

afspejler virkeligheden hvis de gør det tror jeg ikke at

om folkeskolereformen og det har vi absolut ikke i sinde desuden

på alle folkeskoler så der er en ensartethed det var jo

grundlæggende basale kundskaber og så er der jo det at de nationale test

test der bliver udført i folkeskolen resten er jo frivillige så hvis vi ikke havde nationale test

var der nogle skoler og nogle kommuner masser af test

andre hvor der var få og næsten ingen et yderligere argument for at sige nej til

de her nationale test er prøver der tilpasser sig

det der med et fint ord hedder adaptive

nøjagtig de udfordringer som passer til elevens niveau og det gør så at

læreren bagefter kan se hvor eleven har svagheder og hvor eleven har styrker og der hvor eleven er stærk behøver læreren ikke at gøre noget ekstra og der hvor eleven er svag kan læreren

tale med eleven om det og også give vedkommende nogle ekstra opgaver det kan man med den moderne teknologi som giver mulighed for undervisningsdifferentiering

læreren til at forbedre undervisningen og indlæringen hos den enkelte elev og det er derfor at vi er

et redskab blandt virkelig mange

pædagogiske redskaber for en lærer de nationale test er ikke det eneste en lærer kan bruge for at hjælpe en elev men det er et vigtigt redskab og det er også et vigtigt redskab i samtalen med forældrene enhver der har været til

kan tage papiret som et udgangspunkt

alt for mange målstyringsredskaber i folkeskolen nu er det det

været meget debat om og det er også derfor vi tager de nationale test op i i dag ordføreren nævner det med at de er adaptive det er nemlig rigtigt altså at de tilretter sig elevens niveau

eleven kan få sværere eller nemmere spørgsmål

statistisk sikkerhed som er som er god nok

adaptive teknik kritikken har her været at for de små børn er

koncentrere sig om en test er ordføreren enig

små børn der

taler om anden klasses elever

kan sidde i fem og fyrre minutter og svare på nogle

det er jo det der er det afgørende og at prøven så tilpasser sig elevens besvarelser så det hele tiden er spændende for eleven og så eleven ikke føler at han eller hun ikke kan svare på de her spørgsmål det er jo det der er det afgørende det skal være en hjælp for eleven og for læreren

til de fagfolk og de lærere og de forskere som siger at det her

noget der passer til et barn på anden klasses niveau altså det er simpelt hen imod kan man sige den naturlighed der ligger i

faktisk ikke er klar til det rent udviklingsmæssigt så

har givet nogle flere værktøjer både for

har været rejst en del kritik

jeg faktisk at det er et vigtigt værktøj både for lærerne men så sandelig også for forældrene i forhold til

skyld også forskellige professorer der har været ude og kritisere de nationale test men

at det er afgørende at vi jo tog en beslutning om at vi er nødt til

følge den her udvikling vi er nødt til også at sikre

de enkelte elever klarer sig

siger jeg også gerne at det her selvfølgelig ikke kan stå alene

selvfølgelig ikke udelukkende kigger på testene men bruger forskellige typer af pædagogiske værktøjer i dagligdagen

følge de enkelte børn jeg ved

mere og mere glade for de her værktøjer og jeg ved også at netop det med

i hverdagen er noget af det som

at der kommer noget mere vejledning i forhold til hvordan man anvender

de her test i dagligdagen alt i alt

den debat i forligskredsen men alt i alt

og dermed ønsker vi heller ikke at bakke op om beslutningsforslaget fra

bliver der vist et skema og så får man at vide at

den den nederste fjerdedel

så det er jo et sammenligningsinstrument det er ikke særlig meget et pædagogisk værktøj hvis jeg skulle sige det det bliver brugt som et sammenligningsinstrument fordi man

de gange hvor jeg som mor har oplevet

når man deler den viden blandt andet i forbindelse med

til national test bekymrer det ikke ordføreren

det tilsyneladende har på nogle børn selvfølgelig ikke for alle men

givetvis for dem der måske er boglig svagest og

opnå et godt resultat bekymrer det ikke ordføreren at

man kan gøre på en bedre måde det gælder også i forhold til vejledning

børn ikke oplever det som som et pres

som overhovedet muligt kritikken

haglet ned over de nationale test lige siden de blev indført og årstallet to tusind og ti blev nævnt i en ordførertale for lidt siden så jeg tænker at vi

være enige om

erfaringerne med testene er så omfattende at det ikke vil være rimeligt

almindelige startvanskeligheder vi har hørt en

massiv kritik fra lærerne og

undervisningsudvalget i efteråret

forskningsverdenen hersker en meget kritisk holdning til testene når man læser den

forskningsrapport fra aarhus universitet

får man et klart billede af hvor problematiske de nationale test opleves af et flertal af landets lærere de giver udtryk for at

ikke bare fylder for meget i undervisningen men direkte er med til at forskyde undervisningens fokus der bliver bevidst eller måske ubevidst en tendens til at gøre forberedelsen af testen til et mål i sig selv et flertal af lærerne mener ikke at testen tilfører dem ny viden de mener heller ikke at de kan bruge testen som pædagogisk værktøj og jeg synes

nationale test bidrager til at dygtiggøre eleverne til gengæld konstaterer de som det allerede har været nævnt i debatten

ikke kan stå alene er særlig betryggende

stå alene det skal retfærdigvis

hele vejen rundt at de vurderinger

ligger fra landets skoleledere i den samme forskningsrapport er mindre kritiske end lærernes men kigger man på rapporten

se at der også blandt lederne er en udbredt opfattelse af at de nationale test har flyttet fagene i en uheldig retning der tegner sig alt i alt et billede af de nationale test der

hvem vi egentlig vil bevare de nationale test for for hvis skyld skal vi bevare dem det er åbenlyst ikke for elevernes da de ikke bliver dygtigere men tværtimod bliver mange kede af det

åbenlyst ikke for lærernes for de siger meget klart at ikke kan anvende dem jeg havde måske lidt ondskabsfuldt nær det for forligskredsens skyld vi skal bevare dem

at enhver forælder der har været til en forældresamtale der tager afsæt i de nationale test har været glad for det altså

oplevet meget dygtige og engagerede lærere med hvem jeg meget gerne ville have en samtale om deres vurderinger ud fra den konkrete undervisning og livet i skolen men hvor det har været absolut uinteressant at drøfte noget på baggrund af de nationale test

og jeg tror ikke jeg kan være den eneste jeg tror det er en udbredt opfattelse blandt forældre

overbevist om at det vil være rigtig godt for

folketinget i stedet for at holde fast i nogle obligatorisk test som åbenlyst ikke virker efter hensigten i stedet for åbner for en proces hvor folkeskolens parter sætter sig sammen med nogle af skolens praktikere og folk fra

og udarbejder et helt nyt bud på hvad der kan sættes i stedet for de nationale tests det synes jeg ville være en konstruktiv måde at komme videre på

hvis vi kunne give dialogen det afsæt at vi her i folketinget beslutter

de skoler der på trods af min og andres skepsis

de skoler der åbenlyst ikke synes de giver mening

til ikke længere at bruge de nationale test

diskussioner den ene diskussion er om de nationale tests

på alle mulige måder og i enhver henseende fungerer perfekt og den anden diskussion er om skoler skal kunne smyge sig uden om et mindstemål af evalueringer eller om man fra statsligt hold bør lægge en eller anden rimelig og fornuftig bund når det gælder om at skabe en evalueringskultur

om de nationale tests fungerer perfekt er det jo sådan at medmindre

er skabt af vorherre så kan man

ikke antage at den er perfekt og selv om undervisningsministeriet har rigtig stor indflydelse på mange ting tror jeg ikke de opererer under en licens fra vorherre derfor er det også klart at der skal være en dialog mellem os politikere og de faglige miljøer og andre interessenter som har forstand på den slags ting

kvaliteten og relevansen af de nationale tests det er jo ikke et projekt der nogensinde vil antage en færdig og endelig

skal gøres frivillige og der mener

man er nødt til at holde fast i at der i folkeskolen skal være en eller anden form for evalueringskultur altså en kultur hvor man på tilstræbt objektiv nøgtern og kvantitativ måde forholder sig til elevernes personlige fremskridt og til den generelle kvalitet i folkeskolen

klassernes niveau er men det er jo også det der sker det har altid været normen blandt de rigtig mange dygtige lærere der er i folkeskolen og det er det jo

kvantitative evalueringer i løbet af de ti år et barn typisk

til de mange andre former for bedømmelse af

hverken er voldsomt eller urimeligt derfor kan liberal alliance

formelle politik at folkeskolereformen skal være frivillig for den enkelte skole sidste gang jeg læste op på det

i hvert fald det der stod indebærer det så ikke også at de nationale test som

ser jeg sådan set ikke at der er noget særligt problem i det det er jo ikke særlig voldsomt hvis jeg lige kan

opfattelse at det som herning fonsmark beskrev som kampen mod kundskaber i folkeskolen har været meget succesfuld og også for succesfuld og derfor gør det ikke noget

med de nationale test og når ordføreren mener at der skal være et minimum af evalueringsredskaber hvad er så grundlaget for den for den holdning og

form for hånd i hanke med den generelle kvalitet af folkeskolen som vi jo også som politikere

selvfølgelig fordi det er i folkeskoleforligskredsen at de nationale test er aftalt

derfor også der de skal laves om som vi har hørt igen i dag er der jo et flertal i folkeskoleforligskredsen som fortsat går ind for de nationale test der er mange problemer med de nationale test jeg synes det allervigtigste er at det ikke er et pædagogisk redskab

prøvet at gøre rigtig meget også dengang vi sad i regering vi åbnede for eksempel for at lærere kunne henvende sig hvis de sad med et af de her spørgsmål som de overhovedet ikke syntes gav mening ligesom vi jo lagde meget stor vægt på at lærerne har flertallet i de her opgavekommissioner der sidder og laver opgaverne men det ændrer bare ikke

jeg egentlig også uenig i det som alternativet argumenterer for i forslaget nemlig at det skal være

fordi det kan vi ikke et af problemerne set med radikale øje

testene er netop det her med at man som elev jo ikke får svar på hvad det er man har svaret rigtigt og forkert på og dermed bruges det

bedre men er en status eller en sammenligning det vil sige den slags evaluering som

gerne vil have mindre af i skolen

hele problemet med hvad det egentlig er testene kan måle jeg husker stadig væk et møde i undervisningsministeriet hvor man skulle forklare os hvorfor der var sket et fald

man undskyldte det med at det nok var fordi der havde været mange tsunamier og så havde lærerne jo nok undervist i tsunami det var bare ikke det som testene målte ja øh det er vel det bedste argument imod

den statistiske usikkerhed og der er det problem som gjorde meget meget stort indtryk på mig på den høring vi holdt nemlig at det er direkte skadeligt for de mindste skolebørn der er flere problemer man kunne også nævne alle de tekniske problemer der har været undervejs og

at der er god grund til at gøre testene

mailboks for at finde tilbage til redegørelsen der for nogle år siden og det første der er dukkede op

et læserbrev fra radikal ungdoms uddannelsesordfører i august to tusind og seks

i virkeligheden blev det også en af de første sager jeg kom til at sidde med da jeg kom i folketinget da radikale venstre i to tusind og elleve indtrådte i folkeskoleforligskredsen da vi kom i regering

om radikale venstre er en del af forligskredsen eller ej fordi der er et flertal i folkeskoleforligskredsen som går ind for det og det respekterer vi

selvfølgelig det er jo den præmis man træder ind i en forligskreds på

muligheden for at påvirke tingene

at der ikke er kommet flere nationale test det var der andre der gerne ville have haft men det fik vi ikke og det er noget af det man kan når man er en del af folkeskoleforligskredsen

af forligskredsen så kunne man jo forsøge at være med til

er skidt at teste børn det har man altid gjort det har lærerne altid brugt som redskab man har haft læseprøver og læsetest man har haft regneprøver og regnetest og det gør man jo fordi man vil vide hvor børnene er og hvad de kan og hvad de ikke kan så man ved hvor man skal sætte ind og hvor man ikke skal sætte ind og hvor man skal prioritere nogle indsatser

over de sidste måneder diskuteret

være voldsomt meget imod de nationale test men det der faktisk

var at sige det jeg siger nu ja vi synes de nationale test er for rigide

der er for mange uhensigtsmæssigheder ved de nationale test men du må for guds skyld ikke

der går op på talerstolen og siger at vi er bange for at teste eleverne

der brug for hvis man skal vide hvor man skal bevæge eleverne hen så hvorfor jeg gerne vil rose alternativet

de forkerte ting og det kommer i sidste ende også til at have indflydelse på undervisningen fordi man lige pludselig underviser hen imod testen

bygger jo på det der sker mellem lærer og elev altså under mødet mellem de to og det synes jeg man mister lidt når man har så stor fokus på test som man har i dag fru lotte rod redegjorde rigtig godt

også flere andre der har de uhensigtsmæssigheder der er

testene har været udsat for mange angreb

se hvad de skulle bruge testene til fordi

været rigtig svært at få resultaterne ud af testene det arbejder man med og jeg hører også rundtomkring at det bliver lettere efterhånden men at der stadig er store problemer med det

der bekymrer mig mest ved de her test og som var det jeg

testene kan på mange måder komme til at virke som et nederlag for barnet især det her med at man konstant sidder og

finder man noget der

jeg godt nok så på mange måder synes jeg vi har en opgave i

ændre den måde vi tester elever på og jeg synes det giver god mening at man gør det frivilligt i en

at man bevæger sig mere hen imod de der læseprøver og regneprøver man havde engang og måske også udvider det til de andre fag

set også fagpersoner sige at man kunne så der mener jeg der ligger et arbejde men det arbejde mener jeg også ligger i forligskredsen og det er jo ikke en overraskelse at jeg mener

stå bag en reform der hvor vi har lavet de store tiltag og ændringer af folkeskolen over de sidste mange år jo er i den forligskreds der er bag folkeskolereformen

og derfor har vi også bedt om det som punkt

er et godt forslag men når sf

det vi nu kan ændre igennem den

det giver mening at sidde i en forligskreds må man jo bare sige at alt det der sker ude på folkeskolerne lige nu uanset om det er understøttende undervisning eller

bevægelse eller nationale test

er kommet til fordi der var nogle partier der satte sig sammen i en forligskreds og valgte at sige det sådan det skulle være og på samme måde mener jeg også at en forligskreds kan være ganske magtfuld hvis man vil ændre

mening at sidde i

nationale test i folkeskolen de blev indført i to tusind og ti og de afholdes en gang om året de nationale test giver lærerne en klar indsigt i og vurdering af hvor den enkelte elev ligger fagligt og det giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen individuelt

enkelte elever får også selv et billede af hvor de ligger fagligt det kan danne grundlag for et tættere samarbejde mellem lærer og elev om at lave en styrket indsats der hvor fagligheden kan højnes samtidig giver testene også indsigt i hvordan eleverne klarer sig på landsplan og skolerne kan sammenligne sig med hinanden og også lære af hinanden det er med til at give bedre læring og dygtigere elever uden de nationale test ville det ikke være så let og enkelt at måle om eleverne bliver dygtigere og om undervisningen er den rette eleverne er vores fremtid og vi skal gøre alt for at de bliver så dygtige som overhovedet muligt det er de nationale test et medvirkende redskab til derfor kan vi ikke

en afskaffelse af de nationale test

arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse fordybelse og virkelyst så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle

folkeskolens formålserklæring

det man gør med de nationale test jeg behøver jo

jeg synes sådan set at både de radikales ordfører og sfs ordfører og sådan set også mange af de andre ordførere har anerkendt de problematikker som ligger i de nationale test vi hørte det på høringen som vi havde sidste år og som gjorde stort indtryk på mig netop af de samme grunde som

fru lotte rod også nævnte 1 de nationale test bliver ikke brugt som et pædagogisk værktøj det tror jeg ikke der var nogen af de tilstedeværende forskere og oplægsholdere som kunne sige at de gjorde tværtimod

var de alle sammen enige om at det var det største kritikpunkt til de nationale test i hvert fald rent

og 2 særlig de små børn har ingen glæde af de nationale test tværtimod skaber de mistrivsel utryghed og de skaber børn som græder

de skal i skole fordi de skal op til en test som de er usikre på så der er kritikpunkter og jeg synes vi skal tage dem meget meget alvorligt det er jo også derfor vi har

at tænke på da jeg sad dernede og da herre henrik dahl

formålet med de her test hvorfor er det egentlig at vi har valgt at indføre de nationale test hvad var det der ikke virkede i gamle dage

ikke se det for mig for det er helt rigtigt at fandtes nogle forskellige

måleredskaber i gamle dage der fandtes de her læseprøver og regneprøver som man brugte og som der også på høringen faktisk blev refereret til nogle ganske udmærkede redskaber som slet ikke havde den samme grad af konkurrence over sig som man

de nationale test har i dag og som lærerne i sin tid var ganske tilfredse med jeg tror at det der skete var at vi fik et pisa chok tilbage i to tusind og seks

det var i to tusind og seks at vi fik på hatten i danmark

så forskrækkede over det og tænkte kan være rigtigt at danmark halter bagefter udlandet vi må hellere gøre et eller andet så vi kan sikre at vi kan måle på vores niveau og få eleverne op i niveau hvis det er nødvendigt for vi skal jo ud at konkurrere med kina

at vi skal være de bedste til det vi kan finde ud af i danmark

folkeskolens formålserklæring at danne livsduelige mennesker som kan finde ud af at gå ud og skabe forandring i samfundet og være kreative begejstrede og engagerede

de laver som kan finde at samarbejde og have relationer som kan finde ud af at være kritiske over for det samfund som de

og ikke bare kritikløst svare rigtigt på nogle spørgsmål og det er jo det som de nationale test underbygger de underbygger jo et styringssystem og et

ikke tage fejl helst ikke hvis man tager fejl så er testen jo adaptiv og så bliver man justeret i sværhedsgrad men så

hvert fald kommet ned på et niveau under det som man man startede på og den der fordring der ligger i

et testsystem i vores folkeskole som handler om at man ikke må tage fejl synes jeg grundlæggende er fuldstændig forkert vi skal tværtimod opfordre vores unge mennesker ude

den eneste måde man rigtig lærer på og så er det måske ikke så vigtigt det er det

ikke for os i alternativet om vi ligger

det er ikke det der er det vigtige

jo bare for at adressere det der spørgsmål der hedder hvorfor er det egentlig at vi har nationale test hvad er egentlig formålet

godt tænke mig at vi diskuterer det er det er et spørgsmål jeg meget gerne

ja til fjerde klasse nej til anden klasse herre alex ahrendtsen

løftede spørgsmålet da han stod heroppe i forhold til

særligt problem i forhold til de små børn fordi de bliver så kede af det men vores kritik går på nationale test helt generelt

det er rigtig nok at vi skriver det her i beslutningsforslaget at vi gerne

det mener vi at hvis man vil bruge dem så skal man også bruge dem så super snævert som de faktisk er udformet og det tror jeg

de måler enormt snævert på nogle meget specielle fagligheder som man kan spørge sig selv om der overhovedet

så det er også for ligesom at drille lidt ind i den dagsorden og

hvis man virkelig gerne vil bruge de nationale test skal man

sætte sig ned som skole og være helt klar på hvad det egentlig er

gennemgående bekymring i folketinget i forhold til at tage den kritik alvorligt som der har været

folketingets partier for som har været heroppe på talerstolen

måske for det her beslutningsforslag men af respekt for selvfølgelig at

som jeg synes er nødvendig så kan man spørge sig selv

dilemma skal man så være med i en forligskreds og være med til at påvirke den indefra eller skal man stå uden for en forligskreds fordi man ikke kan stå inde for det

og jeg tror også i al ydmyghed det er nu en af vores værdier i alternativet

været nogle af dem der har været mildest i vores kritik

størst forståelse for den situation som liberal alliance og vores undervisningsminister har stået i i forbindelse med den her nye regeringsindgåelse for

forstår da udmærket godt at det er svært at stå i en position hvor man har valgt at stå uden for en forligskreds og så kommer der en regeringsdannelse og så er der simpelt hen nogle andre elementer i spil det er ikke en nem øvelse og der må

også tage hatten af for at man modigt og ærligt melder ud at man

meget imod den her tendens til det ønske om at teste i folkeskolen og det er som sagt ikke kun de nationale test

der er læringsmålstyret undervisning der er elevplanerne der er en del andre styringsredskaber som både vores børn skal udsættes for

også pålægger skolerne

hvor de faktisk gerne vil bruge den tid på det pædagogiske og faglige arbejde lige præcis den del af det er i hvert fald noget som vi har det rigtig svært med i alternativet så det er bare for at svare på det der med

et opgør med ens eget dna og politiske sjæl jeg vil slutte med at læse noget op som brian degn mårtensson har sagt han er skoleforsker han har sagt det her undervis aldrig i noget der ikke i princippet er godt smukt vigtigt eller frisættende tænk over det i fem minutter så bliver din undervisning bedre og hvis du har mere tid så forbered dig

de nationale test til frivillige redskaber i folkeskolen det betyder at alternativet faktisk er for nationale test

beslutningsforslagets overskrift jo selvfølgelig have været afskaffelse af de nationale test kan alternativets ordfører fortælle mig hvad det gode de nationale test hvor skal de bruges og hvorfor er det

frivillige eller vil man gå så langt i alternativet til at sige

vi skal helst ikke have nationale test i folkeskolen når vi så

set af respekt for det arbejde der har ligget i forhold til udformningen af de nationale test

findes ude på skolerne at de findes som redskab så det ville

af en respekt for at hvis der er nogle skoler som ser at der er ræson i at bruge de nationale test så skal det da ikke være os der stiller os på bagbenene og

det være vigtigt at man gør sig meget klart hvad

gerne vil være med til at udvikle de nationale test hvis alternativet havde muligheden

for at være med til at påvirke den her udvikling ville det så ændre noget i forhold til alternativets opfattelse af det eller er det de her styringsredskaber som alternativet synes der er for mange af der ikke skal være i det danske undervisningssystem er det sådan at man overhovedet ikke skal have nogen nationale styrings

og vi kan understøtte det fra den kommunale forvaltning men det bliver ikke noget krav til jer så vi

måler jeres egen udvikling på de parametre som i synes er vigtige for jer som jer som skole

set rigeligt for os vi har egentlig ikke noget ønske om nogen yderligere yderligere

så

førte jo faktisk til en rationel reaktion fra det daværende folketing

nemlig at man sagde at så måtte man blive bedre kampen mod kundskaber er ført for vidt nu må vi

det er en historie om at partier hen over midten kan tage ansvar må jeg få ordførerens

billedet af folkeskolen og egentlig også ungdomsuddannelserne over de sidste ti eller tyve år

vi i hvert fald set et stigende karakterræs vi har set flere unge der ikke trives blandt andet

vi ser også unge mennesker som har enormt meget fokus på at svare rigtigt det

ind på før jeg tror at det vi mister på den konto bliver kreativiteten bliver entreprenantskabet bliver evnen til at gå ud

ud i nye projekter og turde gøre noget som man ikke kender svaret på det er det som jeg synes er unikt i danmark og det tror jeg at vi har mistet

de seneste årtier dermed ikke sagt at vi ikke skal have kundskaberne men vi skal gøre os selv klart hvad det

man kan læse op men hvad er sandhed og rationalitet sandhed og rationalitet handler da også om at kunne perspektivere det handler

rationalitet er da ikke en færdig størrelse det handler da om at tage nogle forskellige perspektiver ind i sine holdninger og sine sine overvejelser som netop kan gøre at den

set imod at de bliver brugt som et styringsinstrument

sammenligner os med udlandet vi er imod at man bruger det som et sammenlignings og styringsinstrument

set der hvor vi måske stejler lidt